offentlig sektor der sætter mennesket først og hvor der står mennesker bag alle de dygtige medarbejdere der har skabt det her velfærdssamfund

stor respekt for dem alle pædagogerne i vores børnehaver lærerne på vores skoler sosu assistenterne på vores plejehjem

er jo ikke alene om at have den respekt når danskerne bliver spurgt

godt tilfreds med den service de modtager mange ansatte

kernevelfærden bliver husket med varme af dem de har hjulpet på vej

også vi har det os der sidder her i salen i dag vi har hver især erindringer med os om den lærer der gav det ekstra skub der skulle til for at bryde koden så vi lærte at læse eller om den jordemoder der forløste vores første barn eller om den sygeplejerske der tog sig kærligt og professionelt af vores forældre da de lå for døden det er i hvert fald erindringer som jeg selv går rundt med

jeg anerkender derfor fuldt ud det arbejde det store arbejde som udføres af medarbejderne i stat regioner og kommuner hver eneste dag hvis ikke de løser deres opgave

det er naturligvis der jeg vil hen de offentlige overenskomster vi står i

en historisk situation jeg kan i hvert fald ikke mindes at der tidligere er udsendt varsler om strejke og lockout på en gang både i kommuner regioner og stat aktuelt har forligsmanden jo udskudt konflikten der pågår forhandlinger og det er mit ønske og det er også mit håb at parterne vil nå til enighed at der kan indgås en aftale uden at vi først skal ud i en konflikt men hvis det skulle komme så vidt

det giver jo umiddelbart færre udgifter i den offentlige sektor jeg tror ikke på umiddelbart for mange af pengene ville jo skulle bruges til at indhente det tabte

ikke noget sparet ved at en patient får aflyst sin knæoperation på grund af konflikten eller at en borger får senere svar på en klagesag

også ting der ikke kan gøres om altså det tog der er aflyst og aldrig kom ud at køre kommer ikke ud at køre

kommunerne har ansvaret for de store velfærdsområder regionerne har størsteparten af sundhedssektoren og på den måde tegner kommunerne og regionerne sig samlet set for noget der ligner tre fjerdedele af den

de største umiddelbare besparelser ved en eventuel konflikt vil selvfølgelig ligge her og hvordan kommunerne og regionerne forholder sig til det beslutter de naturligvis selv men for statens vedkommende

at spare penge hvis det skulle komme til en arbejdskonflikt vi har en lønsum per løndag på noget der ligner en lille kvart milliard og mange af de penge ville jo skulle bruges på at indhente forsømte ting

vil vi konkretisere statens nettobesparelser i to tusind og atten og afsætte beløbet i en pulje der skaber velfærd for pengene

misforståelser og fordi jeg også gerne vil udtrykke det synspunkt at vi jo grundlæggende helst vil bruge pengene til de opgaver som pengene er afsat til

det vil jeg gerne slå fast ingen er tjent med en voldsom

har begge op til to minutters taletid herefter følger to opfølgende spørgsmål hvor spørgeren og statsministeren hver gang har en minuts taletid det er først fru mette frederiksen socialdemokratiet

meget selvfølgeligt at der ikke skal spares på velfærden

som konsekvens af en mulig og potentiel

de penge der i tilfælde af en lockout ikke bruges på det statslige område skal bruges efterfølgende til velfærd er det så fordi man faktisk i regeringen har overvejet

på i dag er at vende tilbage til det vi diskuterede sidste gang vi havde

hvor regeringen jo foreslår at finansiere et ellers synes jeg meget godt udspil om parallelsamfund

at vi har en stærk almen boligsektor

noterede mig at

når han siger at finansieringen ikke vil betyde højere huslejer når jeg ser på tallene

jeg ikke nå andet resultat end at det vil slå ud i højere huslejer er det så direktøren for de almene boligselskaber der har ret eller mener statsministeren fortsat det

fru mette frederiksen så kalder en selvfølge

gerne ligesom trække to ting frem

den myte at regeringen

så kunne vi spare dem til hobe og

også alle mulige spændende tanker om hvad vi så

har aldrig haft nogen ambition om at skulle spare så meget som

det er det ene det andet er

at vi nærmer os en deadline og at den konflikt som øjensynligt ingen ønsker jo altså eventuelt kan blive en realitet

det ønsker jeg ikke

den alvor er jo nødt til at melde sig hos alle det tror jeg også

første forudsætning for at der kan findes et resultat så det er baggrunden for

drøftede vi det jo under sidste spørgetime og jeg har sådan set ikke anledning til at indtage andre positioner end dem jeg gjorde der

sige at nu er der jo heldigvis

forhandlinger på baggrund af regeringens udspil og jeg kvitterer for

at det er videre fremmende for at få de forhandlinger landet på en god og ordentlig måde at vi fører dem her i folketingssalen jeg er ligesom fru mette frederiksen varm tilhænger af at vi har en stærk almen boligsektor til det hører også

og dermed også få fundet en anden finansiering end den regeringen har lagt op til men det principielle kan vi sagtens diskutere her i folketingssalen

stige derudad at der bliver renoveret når faldstammer altaner køkkener og badeværelser trænger til det

med det regeringen har lagt på bordet at der tages så mange penge fra landsbyggefonden det er meget meget højt et meget stort milliardbeløb der skal finansiere noget der

flere børn der kommer i daginstitutioner ja hvorfor

landets lejere der skal betale en udgift der burde pålægges os alle sammen

betyde nogle huslejestigninger og direktøren for de almene boligselskaber siger at jo det gør det så bliver vi nødt til at have diskussionen på ny og derfor er spørgsmålet jo egentlig ret konkret kan statsministeren love

er knyttet op på anlægssummen og hvis vi ser på hele den almene boligsektor under ét står vi over for

en periode hvor der er lån der afdrages og i takt med at lånene

er der sådan set plads til at staten kan reducere sit tilskud og statens penge er ikke lejernes penge statens penge er vores alle sammens penge hvad enten vi er

uden at det sætter sig i øgede huslejestigninger det er det der er baggrunden for regeringens

og så er der så i øvrigt

forhandlinger hvor man kan komme nærmere ned i

til at det kan lade sig gøre det ønsker regeringen at ændre på sådan at det i fremtiden kun er landets lejere der også skal finansiere nybyggeri

er i en situation hvor der er ganske mange lejere der har behov for

hvis faldstammen lækker at man så i et alment boligselskab kan vente med at renovere den faldstamme det gør det i hvert fald nærmest umuligt at bo i lejligheden

er penge nok i landsbyggefonden til at det kan lade sig gøre så vil man jo forsøge at finde andre veje og

det principielle og det er derfor

hvis vi vil have en stærk almen boligsektor i danmark så bliver vi nødt til at sørge for at boligerne bliver renoveret hvis ikke vi vil have en hovedstad der udvikler sig som vi ser i resten af europa så almindelige mennesker ikke har råd til at bo der så bliver vi nødt til at holde huslejen nede

er vores mulighed for at sikre at huslejen holdes nede

markant dårligere end hvis man selvfølgelig gør det som bør være det rigtige nemlig

rene parallelsamfund som gør noget ved vores sammenhængskraft og hvis vi

fordi uret tikker får det løst så kommer vi til at stå med boligområder som vækker mindelser om det man ser i andre europæiske storbyer lad mig nævne paris

gøre noget ved vi har ansvarligt fremlagt en finansieringsmodel herfor som vi mener skaber plads til at resten af sektoren for de der ghettoområder er

og nogle ydelsesomlægninger i lyset af at lån udbetales som sikrer at huslejen ikke kommer til at stige det er vores udgangspunkt det har vi fremlagt og det er til genstand for

kommer til at gælde det i den her forhandling som i alle mulige andre med afsæt i en mindretalsregering at regeringen

det vi foreslår så vi er selvfølgelig lydhøre

konkrete forslag til hvordan man ikke alternativt

har haft regeringen mistænkt for at ønske en konflikt vi er helt overbevist om at man ønsker at der findes en forhandlingsløsning så vi undgår en konflikt på det offentlige arbejdsmarked og vores bøn er i dag ligesom den har været tidligere

for at finde det kompromis der skal til

til hinanden i de forhandlinger med det absolutte ønske at man ved forhandlingsbordet finder kompromiset så vi ikke kommer dertil at vi kaster landet ud i en storkonflikt og når den situation som statsministeren

beretter om her at vi står med såkaldt sparede kroner som

diskussion om at de kan sikre at der ikke kun bliver tilbudt bad til de gamle på bornholm hver fjortende dag

er en situation vi helst ikke skal ud i så er

er en opfordring som statsministeren kom med i sidste spørgetime nemlig at han efterspurgte mere eu debat

vild med eu debatter så jeg kaster mig gerne ud i udfordringen

ser ud til at være kommet på baggrund af et ønske om en anden balance mellem hvad eu blander sig i og hvad nationalstaterne får lov til at tage vare på selv for så vidt angår spørgsmål som indvandring og grænsekontrol for jeg tror nemlig at det

de ting som man har reageret på

ungarn ligesom man gør i en række andre lande at man simpelt hen vil have større selvbestemmelsesret når det handler om hvem der kommer ind i ens land altså nationalstaten og og det her spørgsmål om om man har ret til at sikre det blandt andet ved også at kontrollere sine grænser

jo deler herunder også en understregning af at alle må gøre deres yderste for at finde et kompromis

i det ligger jo også som jeg også sagde til fru mette frederiksen før at i en forhandling der så vedrører os selv herinde er det jo sjældent at alle får deres ret hundrede procent og det er da en glimrende ledestjerne så så alle parter bør jo tage et ansvar for ikke at kaste danmark ud i den her konflikt det tror

ens på

et valg i en eu medlemsstat

ikke fulgt valgkampen nærmere jeg tror været rigtig mange elementer i spil og ved siden af dem som optager os udefra

der forfølger en sag man ikke selv går ind for ved siden af alle de typer spørgsmål

der jo rimeligvis været andre der handler om økonomisk fremgang og en arbejdsløshed der næsten er forsvundet og så videre men selvfølgelig vil jeg da tro at i ungarn ligesom i andre lande er den her debat om

en balance mellem nationalstat og det europæiske fællesskab formentlig også et emne

netop giver anledning til at understrege vigtigheden af at vi så får noget mere eu debat

at analysere hvorfor det ungarske valg er faldet ud som det er jeg har også kun fulgt det på afstand jeg har ikke selv befundet mig i landet

med i hvad det er der har været beskrevet og hvis man lægger

det der bliver beskrevet fra ungarn til grund så er der en ret entydig størrelse der hedder

at være herre i eget hus og have ret til grænsekontrol og

har også været talt om at man ønsker at fastholde den kristne kultur i landet og så videre imod det man opfatter som en udefrakommende sådan multikulturalisme og lignende

nogle størrelser her som jo også i virkeligheden

herunder i særlig grad også i de øst og centraleuropæiske lande som har fået deres frihed efter sovjetunionens kollaps og som så er blevet medlemmer af eu og det har været vældig fint men som jo nok også har en grænse for hvor meget de så vil lade sig styre udefra nu har de jo fundet

den tyske indenrigsminister horst seehofer har

med valget i ungarn og kvitterede i virkeligheden også med at sige at nu skal eu lade være med at komme med en arrogance over for for ungarn og så videre og jeg kunne da godt tænke mig

om statsministeren vil tilslutte sig den tyske indenrigsministers

på deres egne indre

der er mange ting man kan sige om det ungarske valg nu har

har været ude at udtrykke kritik af visse dele

den ungarske valgkamp valgkamp mediernes dækning og andet

for at man kan analysere et udfald af et

med sin egen historie som en del af det østrig ungarske imperium

omgange både efter afslutningen af første verdenskrig og anden verdenskrig er blevet decimeret og så videre

den balance jeg synes være mellem nationalstaterne og europa er jo den balance jeg selv udtrykker og står

i øvrigt også den jeg til sin tid vil folketingsvalg på og så vil jeg

at det rækker til at vi kan genvinde vores mandat

vil gøre at der kommer et andet udfald herhjemme eller noget sådant

jo med garanti endnu bedre end jeg gør og har jo nogle dygtige folk rundtomkring som kan advisere regeringen om

nu havde statsministeren jo glæden af og fornøjelsen af at have besøg af den britiske premierminister i går på baggrund af diskussionerne

brexit hvor der vel heller ikke er nogen der er i tvivl der

et rimelig godt kendskab til den britiske debat den tror

en stor diskussion der handlede om arbejdskraftens fri bevægelighed og det her med om briterne

i deres land det var omdrejningspunktet for den daværende premierminister camerons forhandlinger med eu om han kunne få nogen garantier for at man også kunne sige stop hvis det gik for vidt det var ikke tilstrækkeligt det var et omdrejningspunkt i hele debatten omkring brexit at

komme ind i ens land så

ikke bare anerkende at den debat er der den er der i rigtig mange lande den er der i særdeleshed mange øst og centraleuropæiske lande og at

også handler om balancen mellem eu på den ene side og hvad nationalstaterne så får lov til

måske ikke helt den balance statsministeren gik til valg på sidst men dog alligevel

og konkluderes jo også forskelligt fordi valgene falder forskelligt ud

storbritannien skal vel bare lige siges for historieskrivningens skyld at den daværende premierminister

fik det han ønskede i form

en aftale i eu otte og tyve som jeg

platform man kunne stille sig op på hvis briterne så hvad der også var hans anbefaling besluttede sig for at blive

gik jo heldigvis ikke eller undskyld det gik jo desværre ikke ja det var en rigtig fortalelse det gik jo desværre ikke som hverken han eller eller jeg håbede hvilket jo også har kastet storbritannien ud i en meget vanskelig situation som jeg senest fik genbekræftet i går

og det at trække sig ud af det kommer med en pris i form af bureaukrati og i form af tabt velstand og det ønsker

derfor vil jeg også insistere på at den rigtige balance det kan vi se forskelligt på og det

er en balance hvor vi selvfølgelig står vagt omkring nationalstaternes selvbestemmelse

et føderalistisk europa men hvor vi omvendt også kæmper nogle ting

for nu bare at give herre kristian thulesen

gerne sige at jeg slet i tvivl om at orbáns politiske position tilbage i to tusind og femten har haft en betydning for at europa som sådan også flyttede sig i den debat

synes det er rigtig godt det har ikke kun været et ønske fra enhedslistens side at man skulle komme med den melding det er også mange fagforeninger så jeg tror der sidder en masse offentligt ansatte og er rigtig glade så ros det og så ikke mere om det

i weekenden kom det nemlig frem at der er rigtig rigtig mange afdelinger faktisk næsten halvdelen

blive undtaget fra en potentiel lockout fordi de ikke kan stille

det lyder sådan lidt småtosset men

den daglige bemanding er simpelt hen ringere end

kan man sådan set ikke lockoute nogen jeg synes det er så sigende for tilstanden på vores sygehuse i danmark at man faktisk ikke kan tage en eneste sygeplejerske ud af ligningen uden at det reelt er til fare for patienterne og bliver uforsvarligt

at det siger om tilstanden på vores sygehuse at knap halvdelen ikke kan lockoutes fordi bemandingen er så dårlig

og det vil det også få for den enkelte og det jeg har sagt får jo det her til at gå væk altså alle de slagteriarbejdere der er ansat

veterinærkontrollen er udtaget til strejke mister jo deres løn

en statslig nettobesparelse på engangsudgifter så mere glad skal man ikke være i forhold til

har et arbejdsmarked som blandt andet opererer med den fleksibilitet fru pernille skipper også er inde på altså

for at aftale merarbejde og andet og det er klart at

trækkes ud af ligningen

jeg synes er god som bliver bedre år for år

kommer til at investere målrettet ligesom vi har gjort det historisk

hver dag siden jeg blev sundhedsminister tilbage i to tusind og et har vi ansat en ekstra sygeplejerske og hver dag siden jeg blev sundhedsminister har vi

kommende år skal foretage yderligere investeringer

gøre de offentligt ansatte rigtig glade så vil han sørge for at der bliver afgivet et forhandlingsmandat som sikrer at de kan få en lønstigning svarende til

er sandt nok at der er tilført ekstra personale

i sundhedssektoren det er fuldstændig rigtigt og det ville også være fuldstændig uansvarligt andet det der er problemet er at der jo ikke er tilført nok vi bliver ældre der kommer flere opgaver og

statsministeren slet ikke ser det her som et problem

nødberedskab er det så fordi statsministeren ikke har hørt på nogen af de sygeplejersker eller sosu assistenter eller læger som har været ude at råbe op om hvor dårligt det egentlig står

ser man et billede af dansk sundhedsvæsen som er i fremgang

som leverer bedre behandlingsresultater både absolut vurderet men også relativt målt op mod andre lande

rigtig positivt at det danske sundhedsvæsen nu rangerer som nummer tre i europa

det er blandt andet en af grundene til at regeringen har iværksat et stort

en sammenhængsreform som i sig har flere dimensioner

senere i foråret oven på vellykkede overenskomstforhandlinger

ikke kun om hvor mange medarbejdere vi har det

bringer deres ressourcer i anvendelse hvor godt arbejdsklimaet hvor stort sygefraværet

på på bureaukrati noget af det jeg

lytter meget til når jeg taler med læger og sygeplejersker og sosu assistenter

på vores sygehuse er at de føler at for meget af deres arbejdstid er knyttet op på nogle administrative rutiner som ikke har noget med patientbehandling at gøre

ikke fulgt med de nye opgaver

hen er blevet for ringe til at det fagligt er i orden de kan ikke være med og kan ikke se sig selv i øjnene

mange andre fra sundhedsvæsenet fortælle om

et flertal herinde bliver ved med at ignorere det de fortæller så vil vi se rigtig mange forlade deres arbejde

det selvfølgelig også relevant at tage den her diskussion om antallet af hænder i sammenhæng med

lærerne blev undskyld mig tromlet og kørt over har vi altså set folkeskolelærere forlade folkeskolen i en foruroligende hast og jeg kunne bare tænke mig at høre om statsministeren ikke er enig i at det

risikere at ske på alle mulige andre områder også hvis vi ikke giver nogle ordentlige forhold jeg hører nemlig rigtig tit statsministeren argumentere med blandt andet hvis jeg foreslår at vi skal have nogle anderledes pensionsforhold herinde at man bliver nødt til at have en vis standard for at rekruttere de dygtigste

det er ikke mit gebet at

der jo sådan set også er givet nogle bud som

de offentlige arbejdsgivere har følt er fornuftige i forhold til også at sikre det som

en ambition og i øvrigt også indlejret i den danske model nemlig at vi har noget der minder om en parallel lønudvikling

er glad for at vi har ansat ekstra sygeplejerske hver eneste dag

blev sundhedsminister i to tusind og et og en læge alle ugens dage på nær søndag

at man får en ny snitflade mellem det der er

det er også

hele spørgsmålet om om der kan investeres mere i sundhedsområdet fremadrettet

jo den sammenhæng også at hvis man bruger hele råderummet på lønstigninger

så kan man ikke bruge det samme råderum på at foretage flere ansættelser

og nu kommer vi til at snakke datasikkerhed

mine to første spørgsmål i vil sige hvordan vi sikrer borgernes retssikkerhed når det gælder deling af personfølsomme spørgsmål

personlige data det rejser en masse masse spørgsmål men også

ikke er drevet af en privat virksomhed men af offentlige myndigheder vi så i starten af året hvordan man havde lavet en national trivselsmåling af skoleelever

svaret på nogle meget personlige spørgsmål

at en række kommuner ikke respekterede den anonymitet vi har set igen også for nylig at pet har forsømt at slette oplysninger

til gengæld har overflyttet dem til et nyt arkiv

at det er en logisk sletning hvad pokker det så end betyder

tildele dem point i forhold til data om

skilsmisse ledighed og tandlægebesøg alt det her rejser en lang række moralske og etiske spørgsmål altså hvordan deler vi data hvilke data skal man absolut ikke dele hvilke vil være fornuftige at dele

og hvor vi skal finde nogle balancer

nogle muligheder og så skal man gå til det

set har puslespilsbrikker liggende

se et billede der kunne gøre at man kunne tage hånd om et barn der

hvis ikke man greb ind i tide ville ende med at blive tvangsfjernet så er der et eller andet der taler for at det ville være rart at kunne lægge de brikker sammen altså det tror

på en politisk diskussion og hilser velkommen at alternativet melder sig ind i den

der er en national dimension der er en international dimension for så vidt angår det nationale har vi jo lige nedsat et

udvalg med afsæt i diskussioner i regeringens disruptionråd

for så vidt angår det internationale har europa jo med alle mangler

med den her dataforordning der træder i kraft i maj

er sikkert også noget der går for langt i forhold til det frivillige foreningsliv og andet men der er

anden kraft ude i verden der kan tage det på sig

det man kan se i disse dage også med facebook

at få den her debat sat i rammer om det så lige er det forslag alternativet bringer på banen der kan løse det kan jeg ikke stå her og forholde mig til men jeg vil gerne tilkendegive

ender man i en af grøfterne nemlig at man bare accepterer hvad som helst og siger at det må forbrugerne selv tage stilling til man siger

har ikke læst det igennem eller også ender man i den anden grøft hvor man vender ryggen til fremtiden og ikke får gevinsterne

problemet og den kompleksitet der ligger i det og som sagt mener vi

det berettiger at man nedsætter sådan et uafhængigt dataetisk

fordi det det er så vigtig en

folketinget men også i befolkningen som sådan i forlængelse af det som statsminister også sagde om databeskyttelsesforordningen som jo er

så er der rigtig rigtig mange gode ting i

implementere den men der er en ting som jeg ikke forstår og som jeg håber

bud på en forklaring på det er at indtil nu har det været sådan at når man beslutter hvilke data der skal samkøres så har det været op til os her i folketinget at debattere

er en demokratisk kontrol i forhold til overhovedet

hvad der er på spil og nu ønsker man

at det er en fagminister sammen med justitsministeren der kan afgøre hvilke data der skal samkøres det synes jeg rejser et stort demokratisk problem så hvad er statsministerens

føre kontrol med om det her så også udmøntes på en måde hvor ministrene når de bruger deres beføjelser holder sig inden for rammerne og hvis det ikke skulle ske skal man jo komme efter ministrene

er en eller anden naturlig arbejdsdeling hvor ikke

vi alle sammen grundlæggende godt kan være

uffe elbæk siger vi skal nedsætte et uafhængigt råd fordi det

bare sætte nogle andre til

jeg tror den her debat er kommet for at blive jeg har ikke de færdige svar det tror jeg heller ikke herre uffe elbæk har men det er et tema der presser sig på og det er jo lidt tankevækkende

titusindvis af danskere der deler ens informationer det tager vi lidt let på men når vi så taler om data i den offentlige sektor som et gennemreguleret og transparent og hvor der er myndigheder der kontrolleres så bliver vi

lidt berøringsangste så vi har nok brug for at fortsætte den her debat

så tak for det det tredje spørgsmål kommer

det

helt konkret om en specifik grund

rigtig rigtig mange grunde rundtom i danmark der er forurenede helt op til niogtyvetusind grunde er forurenede nogle af dem er som sagt voldsomt forurenede og det som

om der er afsat ressourcer nok til rent faktisk

at få dem renset måske kan statsministeren ikke svare på det her men

nu får statsministeren alligevel spørgsmålet nemlig om

statsministeren vil hjælpe borgerne i grindsted billund kommune og region syddanmark økonomisk med at gøre noget ved den alvorlige forurening under byen efter

mange penge vi har kollektivt men at vi kan komme efter dem der har forurenet så er det desværre sådan at

der er historiske synder hvor det her princip bliver svært at sætte

vi har den her jordforureningslov som blev indført tilbage i år to tusind og dengang den

godt der var et problem i grindsted og ved høfde to og fyrre og andre steder der er afsat

om året er det nok

skal evaluere deres indsats

der er lagt ud til regionerne og der må man jo helt naturligt se på det her

på statsministerens indledning og sige at jeg er glad for at

statsministeren tog bladet fra munden

til den risiko der er for en storkonflikt jeg ved af egen erfaring

man går ind i debatten men jeg synes alligevel det var godt at statsministeren meldte sig

herfra til det men også til ønsket om at der forhåbentlig opnås et resultat det sidste indgreb der blev lavet er stadig væk en del af af forhandlingerne denne gang og en stor knast

og det synes jeg taler for at det nok er noget bedre for alle parter hvis der opnås

og det står jeg gerne ved også i dag i går var det niende april

besættelsesdagen og flaget var på halv mange steder

mindes om hvad frihed egentlig er for noget i dag i aviserne er der omtale af nogle af de indskrænkninger der er sket

befolkningens frihed under den her regering

også kommer til at handle om de grundlæggende og principielle frihedsværdier som jeg også synes

som orbáns ungarn har taget med indgreb over for medier med med konkrete indgreb over for universiteter med misbrug af offentlige midler det som har ført til skarpe reaktioner fra mange eu lande

en stærk allieret for danmark eller ser statsministeren mere at det der er brug for

vi styrker samarbejdet for at bevare de værdier som vi har kunnet glæde os over

jeg kan kende os i os selv og danmark er ikke ungarn

det er helt åbenlyst geografisk sprogligt

ikke se det her behov for at jeg skal stå og spejle mig

i i viktor orbán eller ungarn og en anden kan så spørge til tyskland eller

og jeg kan sagtens se at der er elementer af det der foregår i ungarsk politik som

at kende da jeg var en helt ung mand og vi direkte oven på murens fald lavede demokratiudviklingskurser i danmark sammen med dansk ungdoms fællesråd

som jeg har svært ved ligesom at genfinde mig selv i det kan jeg godt se men det rokker jo ikke ved at eu for nærværende består af otte og tyve lande og vi ønsker at have relationer med alle de andre syv og tyve

altså er en valgt leder i et land der er medlem

parti regeringens støtteparti jo en lidt anden holdning

relativt godt tilfreds med at det er den vej england går og synes

må overvejes om danmark skal gå i samme retning derfor bliver spørgsmålet lidt det samme her altså hvis ikke det er den ungarske vej

er jo et danmark der bliver rigere hvor antallet af mennesker

flere børn får en god start og hvad kræver det

hvad sikrer velstand og udvikling det gør at danmark er en aktiv del af et internationalt samarbejde og i særlig

et eu som i år festligholder fem og tyve året for det indre marked hvorpå

har skabt velstand der betyder at vi i min levetid har fordoblet import og eksport og er blevet dobbelt så åbent et land men vi

derfor er vores svar jo ikke et danexit eller noget i

altså det er at holde fast i et eu som uddyber sit samarbejde der hvor det giver

til gengæld også respekterer at der er kulturforskelle og det er jo lige blevet belyst her landene imellem

den balance der skal findes derfor står jeg på den linje at vi skal færdiggøre det indre marked altså i første række det indre energimarked og det digitale indre marked danmark vil blive rigere af det europa vil

vej hen set i lyset af både de ting der sker i østeuropa og de ting der er sket

i storbritannien og jeg tror det er tid for politikere der vil handle og ikke bare

hvad det er regeringen agter

startede jeg med at nævne besættelsesdagen i går og jeg fortalte min datter den historie min mormor fortalte mig om hvordan det var at leve i danmark under besættelsen hvor de måtte begrave bestemte typer af bøger som var underlagt tysk censur og jeg synes det er dybt bekymrende hvis vi tillader

inden for det europæiske fællesskab vi møjsommeligt har bygget op skal til at leve i noget der minder om dengang hvor man ikke kunne tale tænke og skrive frit og det kræver politikere

holder os til og at europa holder sammen på sig selv hvis jeg skal sige det lidt kort altså et danmark der holder sig til

vi har via folkeafstemninger skabt nogle begrænsninger nogle forbehold

tidspunkt bliver vi nødt til at bryde de tabuer der knytter sig til det og genaktivere en diskussion om om klogskaben i det

nok vende tilbage til det bliver vi nødt til for vi skal holde os til europa skal holde sammen på sig selv og hvad betyder det det betyder hvis man spørger mig

at man skal passe på med at lave vidtløftige føderalistiske institutionelle projekter som i sig selv gør at nogle bliver skubbet af i

set glad for at nogle af de ting der har været på bordet om at slå præsidenten

og alt muligt andet som jeg med sikkerhed kan sige at en række landes befolkninger jeg vil tro inklusive den danske men i hvert fald også

østeuropæiske lande vi har talt om her i dag ville reagere negativt

så skal man holde snuden i sporet og løse de opgaver som befolkningerne forventer af os der skaber vækst og afvikler ungdomsarbejdsløshed sikre at der kommer styr på de ydre grænser passe på vores sikkerhed bekæmpe terrorisme altså der hvor alle intuitivt kan se at her er der fornuft

statsministeren følger i sporene af sf

at ambitionen fortsat er en aftale

i den forbindelse hvad det så

uanset om der er konflikt eller ej de penge der spares

skyld folketinget vedtager noget andet

eller kan statsministeren lige uddybe sit forslag lidt mere

man kan tage pengene fra så man kommer op på to hundrede og

der bliver varslet en strejke ekstremt målrettet jeg

i forhold til relativt få dyrlæger og

altså sender i tusindvis af danske slagteriarbejdere hjem uden løn uden strejkekasse uden nogen ting tomhændede hjem og så reagerer man med lockoutvarsel og derfor har vi så samlet set billedet af en potentiel storkonflikt som vi helst skulle undgå og det skal begge parter bidrage til

i forhold til kommunerne og regionerne det

vi laver kommuneøkonomiaftaler der er stillet økonomi til rådighed for kommunerne og regionerne og hvordan de bruger det er deres sag så hvordan man

bringe en umiddelbar besparelse i spil bagefter er ligesom deres sag jeg forholder mig til staten og på statens område gælder

vil der være en lønsumsbesparelse i størrelsesordenen

og det vil med usvigelig sikkerhed være sådan

men der vil jo være et eller andet bagefter

nævnte jeg eksemplet før ikke altså der vil være en lokofører

man så dagen efter siger så sender vi to tog af sted på samme klokkeslet så der vil

derfor vil der være en eller anden nettogevinst og den må

at de penge kan geninvesteres på velfærdsområdet men det er ikke en model jeg har udviklet i alle detaljer

de ting der drives under staten blandt andet

skal indhente det ved overarbejde

man på den enkelte institution kan have brug for at lave nogle investeringer fordi man jo netop har sparet

undervejs nu siger statsministeren at modellen ikke er fuldt udviklet og

have stor forståelse for og jeg håber jo heller ikke at vi skal havne i en storkonflikt på nogen som helst måde men når statsministeren nævner lige præcis det med tog er der så andre eksempler der gør at statsministeren

i det omfang som der er taget varsler ud på og som man jo desværre ikke

er medarbejdere

svarende til medarbejdere der

og de penge får de jo ikke

altså enten fordi de strejker

er lockoutet og derfor får de jo

man får trods alt kun sin løn når man går på arbejde det er ikke det samme som at vi så vil have en nettobesparelse på det her

jamen hvad for nogle af de her penge kommer aldrig i spil igen og jeg gav det her eksempel med et tog der aldrig skal køres igen men men der kan også være andre penge der kommer i spil igen fordi man er nødt til at betale nogle folk for at arbejde mere end de ellers skulle for at afvikle en pukkel

vil det være sådan at nogle går ned i systemet igen for at indhente det forsømte og at der vil være en nettobesparelse jeg ved ikke hvor stor den bliver

hvor stor en del er det og hvor mange dage varer det jeg håber ikke den kommer jeg siger bare for at ingen skal være i tvivl

vil vi drage omsorg for at de bliver kørt ind i systemet igen

men jeg tror

vist nemlig at vi har udfordringer også i den borgernære velfærd

at de ikke kan lockoute fordi de ikke kan stille med nødberedskab

altså vi har ingen ambitioner om at spare en krone

ambition om at de penge vi har sat af til løn bliver brugt til løn fordi folk går på arbejde og lader være med at strejke eller blive lockoutet og forudsætningen for det er at vi får en aftale der falder på plads det er vores ambition

må bare sige at vi også er så tæt på deadline at man jo ikke kan stå og sige at det med sikkerhed ikke sker

at nettogevinstennettobesparelsen skal genanvendes til borgernær velfærd det er vores ambition

sig nogle problemer jamen vist er der da udfordringer i det danske samfund det er præcis også derfor vi skal prøve om ikke det kan lade sig gøre at undgå den her konflikt

er blevet ni tusind to hundrede kroner rigere siden sidste

tal skal vokse og det bliver da sat tilbage hvis danmark lukker så det skal

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af mette gjerskov michael aastrup jensen

zenia stampe

og naser khader og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

v fem og fyrre af claus kvist hansen søren søndergaard og rasmus nordqvist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

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer ti uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget det er vedtaget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

men jeg er nødt til at sige at det der er baggrunden for det lovforslag vi behandler her i dag jo er en aftale som vi har været meget kritiske over for fordi den så at sige bremser den grønne omstilling hvis man tager regeringens eget bud på hvor meget sol og vind altså

af det tempo vi hidtil har udbygget med

og det er selvfølgelig det største problem altså at vi bremser op på vores omstilling til

en model som ikke giver mest

i forhandlingen forud

konkurrence mellem eksempelvis sol og vind og vi er ikke imod

vores forudsætning for den slags er

vi vil gerne have at man bruger den her model men vi har svært ved

at regeringen vælger en model som koster mere og giver mindre vedvarende energi end man ellers kunne

sikkert godt høre regeringen sige jamen det er jo bare noget oppositionen siger fordi de skal finde et eller andet at være utilfredse med men sandheden er jo

desværre en lidt større regning for statskassen end

grøn omstilling for klimaet og det er et dårligt bytte synes vi derudover var der også i

at opsætte vedvarende energi og der har man jo desværre pillet ved nogle af de gulerødder der var tidligere men regeringen har ikke svaret på

at det her udover

bremse

have været og at det svækker det lokale engagement og guleroden til at deltage i den grønne omstilling på den baggrund

vi vil gå ind i udvalgsbehandlingen for at se om der er noget vi kan forbedre

enhver mulighed for at gøre det her bedre men når vi ikke var med i aftalen

i øvrigt gør det på en måde som vores nabolande ikke benytter sig af og det betyder også at vi i konkurrencen om eksempelvis forsøgsmøller og andre ting

det her teknologineutrale udbud og det er så det

nu har der været alle mulige høringssvar og debatter om at man kunne få mere for pengene man kunne få mere vedvarende energi

står at branchen gerne vil inddrages når man skal evaluere

set et ønske om at branchen gerne

deltage i den her evaluering og det er da helt naturligt at man prøver at se

findes på noget der er lidt mere smart end det som loven her sikrer kan ordføreren se at der er

en vigtighed i at vi fik inddraget branchen i den evaluering

problemet i den her aftale og det der nu bliver til lovgivning er jo i virkeligheden at man har overhørt de signaler

det har regeringen så gjort fordi man har haft en ideologisk dagsorden

et bestemt udgangspunkt som åbenbart var vigtigere men man har jo også sagt at man gerne ville teste den her model og der er det da helt åbenlyst rigtigt som herre søren egge rasmussen påpeger at når man så vurderer

inddrage branchen så det vil jeg klart opfordre til at man gør i lighed med det jeg hører

om de virkelig synes at det var det værd at have en helt sikker økonomi og så kun få den halve vindmølleudbygning

hvad det har haft af negativ effekt for beskæftigelsen i danmark at man kun fik halvt så mange landvindmøller

set har betalt mere for det

ærgerligt hvis sikkerheden er for at man faktisk betaler for meget

set fra et synspunkt hvor man prøver på at passe

der har noget på spil ude i virkeligheden sådan tror jeg at herre jens joel

mener herre jens joel ikke også at skatteborgerne

den samlede regning det vil sige regningen til skatteborgerne bliver større med den her model end den havde behøvet at være og i den situation er det jo heller ikke et hensyn til skatteborgerne det er

set kun et hensyn til at man kan gætte hvor stor regningen bliver men det er jo lidt ærgerligt hvis man bytter det for at man så ved at man betaler mere end man havde burdet

herre jens joel nævner også opbremsningen i udbygningen og at socialdemokratiet

på det her lovforslag fordi man bremser udbygningen med vedvarende energi

dansk folkeparti faktisk vil fortsætte udbygningen

i stå og ingenting gør så kan selv den her regering jo fremstå som om den trækker i den rigtige retning når vi har været kritiske over for udspillet her så er det jo rent faktisk fordi man halverer den udbygningstakt altså det tempo vi har haft indtil nu og det har jeg svært ved at se er nogen opprioritering af den grønne omstilling eller nogen satsning eller noget andet men det er selvfølgelig klart at det er langt bedre end hvis man ingenting

ret mange i det højtærede ting som havde tænkt sig at vi ingenting skulle gøre

der er afsat nul kroner til det her område

jeg går ud fra at hvis finanslovsforslaget skal stå ved magt laver man ikke nogen ekstra indsatser

regering der igen tager initiativer som fremmer den grønne omstilling

er nogle teknikaliteter man ikke er helt tilfreds med

at bifalde at vi igen løber videre end den foregående regering i forhold til at sikre en grøn omstilling

i folketinget der vil lave den her aftale

jo bedre end hvis flertallet i folketinget ville have nul udbygning men jeg synes da

man da krav på ikke kun

at regeringen har tænkt sig at bruge en milliard kr men

en halvering af det tempo vi hidtil har haft

flot når herre thomas danielsen siger

men hvis det man hidtil har gjort har været mere effektivt så har vi jo ret til synes jeg

fået mere vedvarende energi for færre penge

set den diskussion vi har haft og herre thomas danielsen har jo selv været med i snakken og ved at vi lagde meget arm om det

mere vigtigt end at sikre at regningen blev så

som muligt og at vi fik mest muligt vedvarende energi for pengene det er jo den konflikt vi har haft og vi har ikke haft nogen

bordet og få lavet en aftale men regeringen havde et udspil som man ikke ønskede at ændre på på de helt afgørende forudsætninger som herre thomas danielsen kalder teknikaliteter men som jo er det industrien faktisk

eget udspil har været et totalt stop der er afsat nul kroner

at vi får mere energi når vi har behov for

få produceret så meget energi

energi vi får er nogle incitamenter der fremmer at vi får den produceret når man har behov for det så det er helt sort at herre jens joel taler om en en opbremsning

af en hidtil gældende ordning så er det jo meget logisk at regeringen

hidtil gældende ordning og der siger vi lad os da forhandle om det og vi siger til regeringen det er okay hvis i ikke synes at vi skal bruge flere penge end det her men vi kunne have fået mere grøn omstilling for færre penge det var det vi

at lokke regeringen med og der syntes regeringen åbenbart det var vigtigere at holde fast

ideologisk ønske om hvordan udbudsmodellen skulle strikkes sammen end at sikre at vi rent faktisk fik mest mulig grøn omstilling for pengene

baggrunden for at vi ikke var med i den aftale selv om vi selvfølgelig støtter

det er det helt konkrete forslag der ligger på bordet og socialdemokratiet som gerne vil fremstå som et grønt parti vælger så at sige at det stemmer man imod det vil sige at den grønne omstilling løftes frem af regeringen og dansk folkeparti og socialdemokratiet bidrager ikke det er sådan set kernen i det her og det synes jeg bare

det man gerne vil have en konflikt om altså fred være med det

rode med vi synes og det står jeg ved at det her som regeringen har foreslået selvfølgelig er bedre end ingenting men vi vil da have lov til at påpege

fået mere grøn energi for færre penge

synes vi at det er lidt ærgerligt at man har valgt den model og vi synes i øvrigt ikke at man skal falde på halen og bifalde at regeringen nu bremser op

mod den valgte model med at man laver det teknologineutralt og med den måde man beregner pristillægget på det var en stor kritik fra socialdemokratiets side og så

hvis konklusionen på den tale er at

jeg normalt er vant til når jeg hører dem i folketingssalen men det bunder vel i en erkendelse af at det her lovforslag fører til

var nul kroner nul kroner til

udbud vi vil også godt have konkurrence mellem teknologierne det var slet ikke det der var problemet med den diskussion vi havde nu kan jeg så forstå at vi også er imod teknologineutralitet

at sige til regeringen nøj nu gør i også alt det rigtige for den grønne omstilling vi kunne hvis vi havde båret os klogere ad have fået mere grøn omstilling for færre penge

så siger jeg hvad der er fuldstændig soleklart

jo den hvad kan man sige nuance som venstre er nødt til at kunne håndtere hvis vi skal videre i den her debat

og regeringen indgik i september sidste år om afholdelse af udbud af støtte til solceller og landvindmøller i år to tusind og atten

ud over udbuddet indeholder lovforslaget og den politiske aftale desuden enkelte andre beslægtede elementer såsom støtte til forsøgsmøller og en overgangsordning baggrunden er at den hidtidige støtteordning for solceller og landvindmøller udløb i februar i år og at regeringen og dansk folkeparti har været enige om at erstatte den gamle ordning med en ny ordning som tager højde for at teknologierne har udviklet sig og at der derfor ikke længere er behov for det nuværende støtteniveau den nye ordning er indrettet på en måde som netop tager højde for udviklingen hvor den vedvarende energi fra solceller og vindmøller produceres mere og mere effektivt sådan at behovet for støtte er faldet og må forventes at falde yderligere

om en årrække måske kan klare sig på markedsvilkår derfor er den nye støtteordning udformet som et udbud hvor de som er interesseret i at opstille solcelleanlæg eller landvindmøller med støtte skal komme med et bud på hvor stor støtte der er behov for byderne med de laveste bud vinder og får støtte som udbetales i tyve år og dermed opnår vi den situation at vedvarende energi ikke støttes med mere end hvad der er akkurat nødvendigt

og regeringen at kun bud på under tretten øre per kilowatt time kan komme i betragtning

også aftalt at der er et samlet budget på otte hundrede og tyve million kroner for støtteordningen i alle de år der udbetales støtte og dermed opnås der sikkerhed for at de offentlige finanser ikke belastes af at udgifterne til støtteordningen vokser ukontrolleret

det er vi fordi vi med aftalen tager et skridt i retning af en begrænsning af støtte til vedvarende energi og dermed bliver det billigere at være dansker i dansk folkeparti har vi nemlig gennem mange år noteret os at den hastige udbygning af vedvarende energi har krævet et højt støtteniveau fordi teknologien ikke har været konkurrencedygtig i

energiformer dermed har det danske samfund brugt store beløb på at støtte vedvarende energi og dermed gjort det dyrere

og det er den ambition som vi med aftalen her er kommet et stykke nærmere at være i mål med aftalen dækker udbuddet i to tusind og atten

og dermed er det også sagt at der indtil videre ikke er nogen støtteordning fra to tusind og tyve og den skal i givet fald forhandles og besluttes politisk senere de to udbud i to tusind og atten og nitten kommer under alle omstændigheder til at give gode indikationer på hvor niveauet for støtten skal

lade energiteknologierne konkurrere om støtten og derfor

skal lovforslaget også skabe mere lige vilkår mellem de forskellige energiteknologier med udbudet sikres danmark en omkostningseffektiv grøn omstilling hvor støtten gives der hvor vi får mest vedvarende energi for pengene ved at lade markedet spille en større rolle sikrer vi desuden den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige grønne omstilling og i venstre tager vi forbrugernes parti derfor er det en stor sejr at danskerne nu kan se frem til mest mulig smart grøn omstilling for pengene

skal vi så forhandle med blandt andet det radikale venstre

forsvandt ud sammen med pso afskaffelsen men vi skal snart starte op på energiforhandlinger der skal være fra to

er vi naturligvis åbne over for alle ønsker og drøftelser

med de almindelige energiprisscenarier som energistyrelsen arbejder med altså det

altså næsten dobbelt så meget vind

end det er at bruge færre penge og få

hvis formålet var at få mest mulig grøn omstilling for hver en krone vi bruger

er et spørgsmål om hvem der skal tage risikoen men det som jeg synes er langt mere interessant er at hvis vi skal have en

jo ikke nok bare at få produceret en hel masse ve når vinden

så er det vigtigt at vi får produceret så meget som muligt når der er behov for det

succeskriteriet er at få produceret på de tidspunkter hvor der er behov for det altså hvor

grøn omstilling for pengene så jeg synes er ganske økonomisk uansvarligt af regeringen at lave et

citeret adskillige steder for at sige at vi ønsker mest mulig grøn omstilling for pengene det er derfor vi netop

en øget udbudsmodel hvis ordføreren så lagde mærke til hvad jeg sagde i min tale

man har så uansvarlig omgang med midlerne når

i sidste ende er det faktisk en omkostning for statsborgerne

fordi det netop er opskriften på at få så meget grøn omstilling som muligt for pengene det vi så

man tidligere har gjort i danmark

og derfra må vi så se hvad vi kan aftale

fremadrettet men der er ingen tvivl om at det vi er optaget af er at få produceret så meget grøn

det her smarte som ordføreren fremhæver

når vi har brug for det bare fordi man vælger en udbudsmodel som

skal gøre for at få vindmølleproducenterne til at få møllen til

yde ved at dreje den til gengæld kan det være at den så producerer mere strøm mere strøm på de tidspunkter hvor man har brug for det

grøn omstilling i stedet for blot at få produceret så meget som muligt som vi så skal eksportere til en meget lav pris for

vi har behov for med den her metode er der nogle incitamenter til at vi kan få producenterne til at producere den

hvis vi skal udnytte den energi bedre

blæser meget så handler det jo om at investere i lagring af energi noget vi også taler meget om her i

det er korrekt at der er en lang række parametre som vi skal slå på

der er naturligvis en masse ve som vi ønsker at lagre men derudover er

også interessant at få produceret så meget som muligt på de tidspunkter hvor der er mest behov for det og det er det som den her model

der står dansk industri opfordrer til at pristillægget udformes som et variabelt pristillæg baseret på en contract for difference model dette vil blandt andet resultere i lavere bud fra investorerne samt lavere omkostninger for staten

svært ved at forstå at ordføreren kan betragte

som smart at man vælger noget som bliver dyrere og hvor man får

mindre for pengene

at høre ordføreren reflektere lidt over det her høringssvar fra dansk industri som

set meget klart skærer det ud at det her

hundrede procent og det er klart at

få nogle pensionsselskaber og andre store virksomheder til at bifalde at det er staten

er så et andet element i den her aftale som vi

er staten der tager en vis risiko når man har en energipolitik som

der er en vis risiko så synes jeg

ville det ikke være smartere at man havde en udbudsmodel som sikrede et energimiks hvor der også blev plads til

så vi ikke risikerer at det udelukkende bliver vindkraft der vinder

smider vi nu igen endnu flere midler

at lave en form for neutralitet sådan at sol og vind kan konkurrere hvorved vi forventer at opnå væsentlig bedre priser fordi

optagede af er at sikre så meget grøn omstilling som muligt

endda på en smartere måde end vi ellers kunne

ikke bare et lovforslag som sådan lige udmønter noget i i enden af det energiforlig hvor man lige skulle have udmøntet noget mere vedvarende energi det som er det foruroligende i det er at hvis det er finansministeriet som skal definere rammevilkårene i den næste energiaftale for de næste ti år

se på de her høringssvar og komme frem til at man altså

den udbudsform hvor man får flest mulige megawatt for pengene og det gør man ikke her og det synes jeg er drønærgerligt jeg synes det er vigtigt at

præciseret og måske får lavet et ændringsforslag som klarere siger hvordan man evaluerer på det her

er et flertal der vil gennemføre det her det må vi acceptere men hvordan er det så man vil evaluere det for at venstres ordfører kan evaluere på om det er en smart eller usmart måde vi kan se det bagefter

det de beder om i et høringssvar at de gerne vil inddrages når

skal evalueres og det svarer man bare nølende på som om

interesseret i det jeg synes da vi skal inddrage flest mulige i evalueringen af det her lovforslag når vi engang har fået afviklet de her to udbud så synes jeg heller ikke det er smart at man ikke kører efter at der findes et energimiks

udbud og så får vi ligesom at se om der kommer noget smart ud af det

set sættes op men det imødekommer man ikke i det her så er der stadig væk en bekymring ude i branchen

sådan at de aktører som gerne vil komme med et bud

har en vished for at energiselskaberne i hele danmark ved hvordan

de skal definere hvad det koster at blive nettilsluttet

usikre på om det kan nås og det synes jeg

sikker på at retningslinjerne er der i god tid inden firmaerne skal komme med udbud

en pris for den her solcelle eller vindmølleudbygning så synes jeg også det

at vi ikke har kunnet håndtere de bygningsintegrerede solceller i det her udbud på en eller anden måde så vi fik fremmet det jeg har tidligere hørt at

der er det rigtig ærgerligt at de midler der er til forskning og udvikling på energiområdet i danmark nu ligger på et langt lavere niveau end de har gjort tidligere der er virkelig noget der skal genoprettes så de teknologier som med tiden

kan blive fremmet kan man så stemme imod

et lovforslag her ja det er lidt svært

det er jo en udbygning af vedvarende energi men jeg synes ikke at vi i enhedslisten vil tage ansvar for at regeringen og dansk folkeparti vælger en model hvor man får halvt så meget for pengene

vi kan ikke tage ansvar for noget som som er så økonomisk uansvarligt som det her men jeg må da erkende at det

en udbygning af den vedvarende energi og så må vi vi sikre at der bliver evalueret på

bedste vis så man ikke laver fejltagelser i

sige til ordføreren for enhedslisten at jeg faktisk er glad for at enhedslistens

ordfører nu udtrykker bekymring over om finansministeriet skal bestemme over finansieringen af fremtidens energipolitik den bekymring synes jeg enhedslistens ordfører skal bibeholde for selvfølgelig skal finansministeriet bestemme over finansieringen af fremtidens energipolitik det er ligesom det det her handler om og blandt andet jo også det her lovforslag

slags forsøgsudbudsordninger her fra to tusind og atten og nitten

enhedslisten ikke også bekræfte mig i at industrien jo selvfølgelig

vindmøller sådan kan blive produceret mest mulig strøm men at det ikke nødvendigvis

i samfundsøkonomisk øjemed er det mest

praktiske fordi vi så kommer til at sælge en hel masse vindenergi som vi har statsstøttet på elbørsen og

man dyrker ved at man siger at det er lige meget om det er solceller eller vindmøller der kommer op at stå og man vælger så en model hvor man ikke får så meget vindenergi som man ellers kunne

og det synes jeg er ærgerligt når vi nu er inde i den her økonomisnak jeg mener helt klart ikke at det er finansministeriet der skal bestemme det er folketingets flertal

som ligesom har en vetoret over for alt det accepterer

vi tager nogle af deres regnemaskiner og smadrer dem fordi de bruger nogle regnemodeller som som slet ikke inddrager det vi skal i de klimahensyn vi skal skal tage vi skal som samfund

det vi vil som samfund hvis flertallet vil noget visionært på klimaområdet skal man tage ansvaret for det

at man ikke kender den eksakte pris ned på kommaerne

er at finansministeriet i den her sammenhæng bringer markedet ind i den danske energipolitik

og det har jeg det ganske udmærket med vi lytter gerne til alle aktører og her er der altså nogle inden for vindmølleindustrien og inden for erhvervslivet der godt ved hvad der er den bedste løsning når man skal udbygge med vedvarende energi og det er ikke den løsning

i min højde også

aftalen her som jo allerede har afstedkommet en del

er en udmøntning af en aftale som jeg faktisk mener er et markant og ret

vigtigt skifte i dansk energipolitik væk fra tidligere tiders planøkonomiske tankegang med politisk udpegede teknologispecifikke statsstøtteordninger uden nogen som helst form for øje for marked og teknologiudvikling vi flytter med lovforslaget i stedet dansk energipolitik et lille skridt i retning mod en mere markedsbaseret grøn omstilling og det glæder jo selvfølgelig en liberal grøn ordfører som mig den gammeldags idé om at

en bestemt markedsudvikling og gennemtvinge en bestemt teknologispecifik grøn omstilling var en af grundene til at liberal alliance oprindelig ikke kunne være en del

være noget af det som liberal alliance tager med og som vil være meget tydeligt i forhold til

nyt energiforlig der skal række ind

og forhåbentlig vil vores anstrengelser også bære frugt indtil da glæder jeg mig selvfølgelig over at

med lovforslaget her sikrer konkurrence mellem i hvert fald to teknologier og at vi får mere marked i energipolitikken vi får en fuld markedseffekt ved et udbud med fast pristillæg og investorerne tilskyndes til at reagere på markedssignaler og at maksimere værdien af den elproduktion der nu engang skal afsættes til markedspris og dermed er det til gavn for danskerne

gode liberale initiativer som er med til at nedbryde de planøkonomiske tanker som har præget energipolitikken i

derudover skal det fremhæves at aftalen jo også prioriterer rammerne for teknologiudvikling og test af vindmøller i danmark så danmark også i fremtiden kan have den globale førertrøje på inden for teknologiudvikling demonstration og test af møller

vil hjælpe med til at sikre at den danske vindbranche er konkurrencedygtig

det vil være til gavn for dansk teknologieksport og arbejdspladser så der er heller ikke nogen ko på isen dér derfor støtter

at høre ordførerens syn på om om det bare

ordføreren i at hvis danmark skal blive ved med at være et stærkt hjemmemarked og et

industrien vælger også i fremtiden at producere møller til eksport til resten af verden

det ikke løst men når jeg hører ordførerens tale

nogen udfordringer med forsøgsmøller

ret godt med i i forhold til at give erhvervet altså vindmøllebranchen nogle

kunne fremme teknologiudviklingen og dermed være på forkant

også gav udtryk for øge øge teknologieksporten og dermed sikre arbejdspladser i danmark så

ikke om forsøgsmøllerne ved østerild eller forsøgsmøllerne ved høvsøre jeg taler om de forsøgsmøller som man jo har fået støtte til blandt andet at stille op og man

ret afgørende for industrien fortsat at have forsøgsmøller oppe vil liberal alliance

liberal alliances ordfører åbenbart har i forhold til eus afgørelse omkring fortsat støtte til forsøgsmøller

det er ikke fordi jeg har nogen insiderviden men det

overhovedet skulle bruge penge eller ej på at

vedvarende energi og det synes jeg var

er tempoet der er ikke det land i verden tror jeg hvor man slet ikke opstiller vedvarende energi og hvis vi skal nå parisaftalens vi skal nå at løse klimakrisen inden det går galt så

hvor vi mener at tempoet skal gevaldigt op klimarådet har tidligere

skruer man tempoet ned både i forhold til bevillingen men også i forhold til måden man gør det på

miljøorganisationer men også fra branchen selv der siger at

nettilslutning der

som flere andre ordførere også har nævnt

ikke rimeligt at stemme imod fordi

vedvarende energi ud af det her

men for os vil det nok også blive

om man vil fordi vi simpelt hen synes den her ordning

når man som alternativet meget gerne vil forcere

med vedvarende energi selvfølgelig ikke stemmer imod

men jeg kan også forstå på ordføreren at man i alternativet ønsker

meget mere af både det ene og det andet og det tredje

egentlig alternativet tænker som finansieringskilde til

den foregående runde der vil man kunne gå ind at se

har udgifter og indtægter

går lige op med hinanden i vores samlede

alternativet rent faktisk vil

hvor man lader sort energi

på grund af klimaforandringerne og vores ansvar for at få omstillet hele vores energisystem

også vigtigt for danmark det er en dansk værdi at vi er førende i den grønne omstilling det er rigtig vigtigt for danskerne de er meget stolte af at vi har ledet verden og derfor må vi jo ikke sætte tempoet ned nu nu når resten af verden er ved at forstå at vedvarende energi er den billigste energiform

skal vi jo ikke være det land der lige pludselig begynder at ryste på hånden og sænke ambitionsniveauet

som vi diskuterer i dag er jo hvor meget

og vi har jo hele tiden hørt en regering der har sagt at man skal have mest

klima for pengene flest kilowatt timer for pengene og så

der giver ikke bare lidt mindre for pengene men meget mindre for pengene det giver simpelt hen ingen mening altså med den model regeringen har valgt

for dem der sidder og ser det og som måske ikke er eksperter i støttemodeller

man skal give et fast pristilskud i

en milliard kroner for omkring to hundrede

set også med opbakning fra industrien generelt

og som hele oppositionen har talt for

det der hedder en cfd contract for difference men det handler egentlig bare

som man giver i støtte til

møllen eller som en garanti altså at falder elprisen under den her garanterede pris

den her model som er at hvis elprisen kommer

mens vi forhandlede det at der var en industri i danmark der var modig der tog ansvar og som gik ud og sagde okay stat hvis i skal tage ansvaret og risikoen for at det kan komme til at blive dyrere hvis elprisen lige pludselig falder gennem gulvet hvad ingen tror at den gør energistyrelsen har ikke et scenarie som sådan for alvor vil gøre det her risikabelt eller dyrt så skal i selvfølgelig også have gevinsterne hvis

er ikke sådan at det er voldsomt dyrt for staten at tage den her risiko det er meget meget billigere til gengæld har vi faktisk lavet en god investering hvis man var investor ville det formentlig være en god investering at gå ind og lave den her aftale så kunne man have fået fire hundrede

og i stedet for at betale en milliard

det er meget mærkeligt at regeringen vælger at bruge en milliard

er regeringens og energistyrelsens eget udviklingsscenarie for energipriserne og selv i

lavt scenarie vil det her være en god forretning for staten det vælger man ikke at gøre og det synes vi selvfølgelig er en dyr og dårlig måde at bruge pengene på sætter tempoet ned og fordyrer det hele i stedet for at vælge den anden model

man heller ikke fundet en løsning på det folkelige og lokale ejerskab

det jo vigtigt at folk i nærområdet ikke bare kan få ejerskab til dem men også kan få nogle fordele der har vi haft den her grønne ordning der udløb i februar i år og i stedet for at finde en ny løsning på den

har man ligesom bare lukket øjnene for det det er heller ikke løst med det her forslag så forringer man decideret

det kan jo altså risikere at gøre danmark til et mindre attraktivt sted for vindmølleindustrien at lægge deres investeringer og med alle de arbejdspladser der er knyttet til den

er det jo en lille smule uklogt ikke at få givet testmøllerne de bedste faciliteter nu har vi lige stået og vedtaget at vi vil give plads til nye møller i høvsøre og i østerild og så burde vi selvfølgelig også sørge for at økonomien hænger sammen for testmøllerne så alt i alt må jeg sige fra radikal side at at regeringen

har ramt skiven med det her vi kan godt se

vi synes det er rigtig ærgerligt at man lige nu misser en kæmpe mulighed for at gøre det meget meget billigere at få meget mere mere vind

overraskende nok er sf enig med socialdemokratiet radikale venstre enhedslisten og alternativet i

vedvarende energi for pengene med den model regeringen har lagt frem vi er i sf helt åbne over for at bruge udbud

diskutere teknologineutrale udbud

risikoen til virksomhederne i stedet for at statskassen tager risikoen og det betyder at den grønne omstilling faktisk bliver dyrere det

og det er spild af statsborgernes penge

for vi er jo ikke afvisende over for at der kommer mere vedvarende energi i danmark ud over at

også udfordringen med forsøgsmøllerne som jeg nævnte over for liberal alliances ordfører altså

hvordan man sikrer at industrien fortsat kan opsætte forsøgsmøller selv om den hidtidige ordning er blevet

om man alligevel kan finde en vej igennem der det synes vi er oplagt danmark lever

ikke kunne fortsætte det med forsøgsmøllerne

ikke har fået midlerne i tide eller ikke er kommet helt i mål og der synes jeg da det er væsentligt at man ikke lader

at vi står med en deadline det håber jeg også vi kan få yderligere afklaret i udvalgsprocessen sidst men ikke mindst

spørgsmålet omkring den grønne ordning jeg synes det er trist at

at se projektet og kigge nærmere på det at man har et besøgscenter

er ideen med den grønne ordning i forhold til møllerne

at har på grund af at den var afskaffet i pso aftalen

det er forholdsvis få midler men midler der er vigtige hvis man

fastholde den lokale opbakning til vindmølleprojekter som

ret stor kritik af rundtomkring i landet hvis man kan gøre noget med forholdsvis få

vi kommer til at stemme gult men vi kan ikke bakke op om forslaget fordi det

billigste model man har valgt

den mellemløsning som vi laver her og nu

med

mere end tredoblet det svarer til at der hver dag er tre hundrede og tyve flere danskere der forsynes med grøn strøm det svarer til

bidrage til at danmark bevarer sin globale førerposition i den grønne omstilling da støtteordningen til

energi løbende bliver billigere og mere konkurrencedygtig

at vi på den lange bane får en produktion

markedsmæssige vilkår regeringen aftalte derfor med df i september to og sytten en stemmeaftale om en støttemodel for vind og

støtteordning til en markedsbaseret tilgang til støtten

vedvarende energi lovforslaget styrker forholdene for forsøgsmøller i danmark så danmark fortsat globalt er foregangsland test og udvikling af vindmøller det sikrer at den danske vindmølleindustri fortsat er konkurrencedygtig til gavn for danske arbejdspladser dem har vi cirka

en særordning for forsøgsmøller der opstilles henholdsvis inden for og uden for et nationalt testcenter

til forsøgsmøller der opstilles uden for

er på otte hundrede og ni og tyve million

det vi kalder teknologineutrale udbud

i to tusind og atten og fem hundrede og ni og halvfjerds million

i forbindelse med pso forhandlingerne tusind og seksten

tocifret milliardbeløb det ønsker vi ikke i det konservative folkeparti at

se igen derfor har vi valgt den her model vi har valgt den fordi vi mener det er investorerne der skal tage risikoen og ikke skatteborgerne derfor støtter det konservative folkeparti l ethundrede

vil give langt mindre vedvarende energi

tror ordføreren at den anvendte udbudsmodel vil give mest vedvarende energi for pengene

også vil gøre det smart

nogen af os her i salen i dag der ved hvad der vil give mest energi for pengene

er meget meget sikre på det her men det synes jeg man skal holde sig tilbage

kunne vise os når vi kommer frem til to tusind og tyve og skal efterrationalisere om det er sådan at man får mere energi for pengene

love forbrugerne og skatteborgerne at de ikke skal betale regningen hvis det er sådan

at vi siger at skatteborgerne ikke skal betale regningen

også er incitament til

et sted hvor vinden blæser allerallermest så det jeg kan love spørgeren er at de her møller vil blive sat op på de mest optimale steder fordi det vil give

hvis man i stedet læner sig op ad energistyrelsens scenarier

er der meget lille sandsynlighed for at det skulle blive så dyrt

vil det blive markant billigere

hvor mange megawatt vi får af den ene model og den anden model det vil tiden vise os

kommer til at holde vi kommer ikke til at få en overskridelse på et milliardbeløb vi kommer ikke til at se at skatteborgerne kommer til at betale for det her men det vi er sikre på

er at vi laver en model som vi vi kan se økonomisk kommer til at hænge sammen og så får vi at se hvor mange megawatt vi får

forstod lidt på enhedslisten før at det er helt forkert at finansministeriet

energipolitik bliver vi også nødt til at se på på pengeflowet og

af milliarder på den her konto vi bliver nødt til at se hvor fornuftigt vi bruger dem og at vi ikke risikerer skatteborgernes penge

dansk industri di opfordrer til at pristillægget udformes som et variabelt pristillæg baseret på en contract for difference model det vil resultere i lavere bud fra investorerne samt lavere omkostninger for staten punktum

det ikke bliver dyrere for skatteborgerne

selv den fodslæbende regering har jo en vision om at vi skal have mindst halvtreds procent vedvarende energi

når man laver det udbud her og får færre megawatt end hvis man lyttede

til at udbygge med de megawatt på et senere tidspunkt og så bliver det jo

udbudsform kommer til at give af resultat når vi når frem til to tusind og tyve

talt med dansk industri jeg har talt med mange fra industrien som jo af naturlige årsager

ønskede den anden model

fra regeringens side har det været vigtigt at vi lavede en model så vi vidste hvor vi stod

det vi skal er at vi skal se

nul støttekroner om ganske kort tid derfor er det vigtigt at

bare endnu en gang vær nu opmærksom på at de her møller

vil blive stillet op hvor det blæser allerallermest for der giver de allerallermest afkast

vil se på placeringen og det bliver ikke inde midt i landet men det bliver der hvor de får vind

at danmark i to tusind og tredive skal have mindst halvtreds procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi her er det fortsatte

blandt andet vindmøller og solceller et af de centrale håndtag der skal skrues på for at nå i mål det vil samtidig bidrage til at danmark bevarer sin globale førerposition i den grønne omstilling støtteordningen til vind er udløbet den enogtyvende februar i år og den tidligere støtteordning til sol er ophævet der er således behov for en ny støttemodel for sol

løbende bliver billigere og billigere og mere og mere

at vedvarende energi på sigt kan klare sig på markedsvilkår regeringen indgik derfor sammen med dansk folkeparti tilbage

i september en stemmeaftale om en ny støttemodel for vind og sol

med det kommende teknologineutrale udbud i to tusind og atten og to tusind og nitten skriver vi energipolitisk danmarkshistorie vi tager det første vigtige skridt væk fra håndholdte støtteordninger og mod en mere harmoniseret og markedsbaseret tilgang til støttende og vedvarende energi

grøn strøm til de danske forbrugere med lovforslaget styrkes endvidere forholdene for for forsøgsmøller i danmark så vi fastholder danmarks position som et globalt foregangsland

og udvikling af vindmøller det sikrer den danske vindbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser eksport og klima med lovforslaget skabes blandt andet grundlag for at afholde årlige teknologineutrale udbud i to tusind og atten og to tusind og nitten

konkurrere om at levere mest mulig grøn strøm for pengene herudover indeholder lovforslaget en udvidelse af værditabsordningen og køberetsordningen således at solceller der vinder ret til pristillæg i det teknologineutrale udbud

vindmøller desuden foreslås garantifonden udvidet til at omfatte alle solprojekter der opfylder betingelserne i ordningen dette skal bidrage til en harmonisering af vilkårene for sol og vind som vil sikre at det er de mest effektive projekter der vinder regeringen ønsker at fastholde og udbygge danmarks globale førerposition inden for test og udvikling på energiområdet derfor foreslås det at der oprettes særordninger for forsøgsmøller der opstilles henholdsvis inden for og uden for de nationale testcentre derudover ligger det regeringen meget på sinde at der ikke er projektudviklere som delvis uforskyldt risikerer at komme i klemme i overgangen fra et støtteregime til

foreslår vi at der oprettes en overgangsordning for landmøller samt en særordning for mindre landvindmølleprojekter lovforslaget indeholder endvidere ændring af en bemyndigelse til at fastsætte regler om nettilslutning af vindmøller og solceller til det kollektive elnet på bekendtgørelsesniveau på dette område er det ligeledes regeringens ambition at sikre en øget markedsliggørelse og harmonisering på tværs af teknologierne som skal sikre en omkostningseffektiv udbygning med vedvarende energi

juli dog vil en række af bestemmelserne først træde i kraft når europa kommissionen har godkendt støtteordningerne jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i dag og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget med de bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling af lovforslaget

at se hvor langt man kan trække det

ikke ser særlig neutrale ud den ene er at man ikke har samme vilkår for nettilslutning

den anden er at man nu vil indføre en værditabsordning

klart færre gener mindre alvorlige gener ved

de uligheder og hvordan kan det så gå hen og blive teknologineutralt

så lige vilkår som det nu engang kan lade sig gøre når det er forskellige teknologier der er tale om og derfor er

en række af de her forskellige ordninger der er som nu er blevet rettet til således at der er et så lige

jeg ville i virkeligheden også gerne høre ministeren om

vælger den anden udbudsmodel med feed in tariffer i stedet for den som

for at sikre at vi får mest mulig udbygning for færrest mulige skattekroner hvorfor andre lande har valgt andre måder at gøre det på vil jeg trygt overlade til andre lande

stort budgetunderskud kan man sige det kostede ganske mange penge med den anden model og vi så hvordan pso udgifterne

det helt afgørende at vi har en model hvor vi sikrer

korrekt at der endnu ikke er blevet offentliggjort retningslinjer for udbuddet herunder regler for hvordan vindmøller og solceller kan tilsluttes det kollektive elnet jeg synes det er meget væsentligt at vi ikke ender i

så sent at at de regler der skal gælde ikke er klare sådan at dem der skal afgive bud på

nettilslutning og hvad det er for nogle omkostninger der er i forbindelse med nettilslutningen kan ministeren garantere at det snart er på plads så dem der skal byde

er

i den evaluering som helt naturligt bør laves

at man igen ønsker at lave et udbud der minder om det her eller måske et udbud der er ændret væsentligt der svares der så det noteres i den forbindelse at branchen ønsker at blive inddraget

og ikke bare at man har noteret sig at branchen gerne vil inddrages jeg synes det ville være godt at

vindmølleindustrien og alle de andre interessenter der kunne være interessante i den her sammenhæng hvis jeg er minister til den tid

inddrage dem og tage en diskussion med dem

og jeg giver indledningsvis ordet til herre magnus heunicke som ordfører for socialdemokratiet

formål er at skabe bedre mulighed for de personer som ønsker at forlade rocker

en risiko forbundet med at opføre sig

det skal være trygt at begynde forfra

er en udmøntning af den politiske aftale der hedder bandepakke

og derfor er vi tilfredse med at lovforslaget her udvider muligheden for særlig adressebeskyttelse til særlig truede vidner i straffesager det er jo sådan at hvis ingen tør vidne

der vil blive dømt og så kan vi ikke få trævlet

vil vi godt gøre det nemt og trygt for de modige borgere der

stå frem i retten og vidne om rocker

ligger derfor i god forlængelse af vores ønske om en vidnepakke skræddersyet til ofre for bandekriminalitet

bande miljøets

det her lovforslag synes vi er et godt sted at starte for det sikrer nemlig at

kan komme ud af det her miljø og med de ord støtter socialdemokratiet forslaget

drejer sig jo om at udvide kredsen af borgere der kan tildeles en særlig adressebeskyttelse

men også en beskyttelse af

vidner der skal vidne i i retssager hvor de kan føle sig truet derudover

af folk som bliver chikaneret forfulgt eller

for at sikre en effektiv beskyttelse af netop den truede person

at beskyttelsen skal omfatte den pågældendes egne børn og dennes ægtefælle eller samlever og dennes børn som alle har samme bopæl som den der skal have den særlige adressebeskyttelse umiddelbart giver det rigtig god mening da det jo er vigtigt at vi arbejder på at få motiveret flere bandemedlemmer til at forlade bandemiljøet ligesom det også er vigtigt at vi får folk til at vidne også selv om de kan være truet efterfølgende og at vi skal beskytte folk mod chikane forfølgelse og

udvider vi jo altså kredsen af personer der kan komme under særlig adressebeskyttelse der skal vi så sikre os at vi ikke rammer andre persongrupper eller at andre persongrupper kommer i klemme der tænker jeg på forældredelen forældre til børn der efter den nye lov kommer under særlig beskyttelse

skal vi være sikre på at vi ikke rammer

forældremyndigheden til deres børn eller samvær med barnet ligesom vi skal sørge for at varetage barnets tarv

om samlever og dennes børn er det jo pludselig en stor kreds af pårørende til et barn som kan

særlige beskyttelse

om der er nogen forældre eller nogen børn der kan komme i klemme

her beskyttelse og de her regelsæt derfor

stille nogle opfølgende spørgsmål så vi er sikre på at vi ikke kommer til

men ellers er vi i dansk folkeparti utrolig positive over for forslaget og jeg ser frem til det videre udvalgsarbejde

tak for det venstre kan støtte forslaget i forlængelse af

at folk der bliver forfulgt bliver chikaneret

tydeligt opmærksom på at det skal gøres

betænkeligheder ved det betænkeligheder i forhold til at

ikke er nemt at leve i et samfund hvor man ikke har et

de mennesker der oplever

at agere som lovlydige borgere der har et ønske om at vidne imod nogle der ikke vil det her samfund godt

holst på hvem der er de mest liberale i realiteten det er en anden debat

nøjes med at at rose regeringen for et rigtig godt

vi kunne måske kigge en lille smule indad

det er et forslag som også andre ordførere

giver nogle muligheder for at beskytte nogle mennesker der åbenlyst har behov for at blive beskyttet det er nogle mennesker som vidner i straffesager med nogle gange desværre livet som indsats det er nogle mennesker som vil forlade dybt kriminelle miljøer og vi har desværre for nylig set set hvad der kan blive resultatet når nogle forsøger at forlade rocker bande miljøet

kan være rigtig rigtig farligt så selvfølgelig skal vi som samfund beskytte de mennesker jeg synes sådan set også at formuleringen om at

lovforslaget handler også om mennesker der bliver udsat for

og mere end det vi kan levere med det her lovforslag

og gør det det sværere at sætte

kan det er der det påvirker psyken

få en hverdag til at fungere

ikke kan stå alene og også at vi desværre har en forsvindende lille anvendelse af andre redskaber der er til at beskytte mennesker som udsættes for

en opkvalificerende indsats at gøre hos politiet i hvert fald en opgave der skal løses med at få defineret hvad

se om vi kan komme en lille smule videre men i hvert fald opbakning fra enhedslistens

et godt lovforslag et nødvendigt lovforslag

for samfundet at man med

bedre beskyttelse for truede personer som indgår i et exitprogram fra rocker og bandemiljøerne er derfor meget positivt

at man som en del af rocker og bandemiljøet kan blive hjulpet væk fra gaderne de personer som vælger at forlade rocker og bandemiljøet skal selvfølgelig sikres den

mulige tryghed og sikkerhed i den proces politiet får her et redskab til at sikre den tryghed og den sikkerhed ved at kunne give en særlig adressebeskyttelse til folk som trues i forbindelse med deres exitprogram i liberal alliance mener vi at det er et godt redskab som forhåbentlig vil resultere i

rockere holder op med at være rockere

med til at sikre særlig adressebeskyttelse til personer der udsættes

for trusler i forbindelse med at de indgår i

igangsat af myndighederne for at komme ud

og bandekriminalitet og vi vil også gerne sikre en særlig beskyttelse af særligt truede vidner i straffesager

sikringen handler om at de pågældende personer kan være uden fast bopæl i cpr registeret således at deres adresse

så få personers kendskab som muligt det synes vi er klogt

menneskers adresse skal holdes hemmelig så skal vi gøre det vi har

og med det her forslag udvider vi kredsen af borgere som med fordel kan få adressebeskyttelse

skal trusler i hvert fald ikke være en hindring

som er en forudsætning for et godt liv på trods af trusler

enige om at styrke indsatsen mod bandekriminalitet på en række områder

fokus på at slå hårdt ned på bandemiljøet gennem strafskærpelse for kriminalitet

har besluttet at skærpe vilkårene for fængslede bandemedlemmer så de ikke kan fortsætte deres kriminelle virksomhed

vi indført en række tiltag der skal forbedre trygheden for almindelige danskere

ofre for bandekriminalitet vi har forbedret muligheden for at kommunerne kan indføre forbud mod rockerborge i bestemte bygninger og vi har sørget for bedre vidnebeskyttelse for ofre i banderelaterede sager de er alle sammen nogle meget vigtige tiltag hvis vi skal gøre op med hårdkogte bander skal der hårde midler til når det er sagt er det også meget vigtigt at der er gode vilkår for at komme ud af bandemiljøet og blive resocialiseret på den ene side en jernnæve og

hjælpende håndsrækning derfor aftalte vi også med bandepakken at man kan indlevere sine skydevåben straffrit og at der skal være god mulighed for adressebeskyttelse hvis man deltager i et exitprogram adressebeskyttelse er det tiltag som vi behandler i dag vi udvider personkredsen der kan tildeles særlig adressebeskyttelse til også at omfatte personer der deltager i exitprogrammer deres børn og deres kærester når man forlader bandemiljøet

skal man også have mulighed for at få sin familie med vi ønsker at sætte en stopper for banderne de hårdkogte skal bag tremmer

der ønsker at forlade miljøet skal have god mulighed for

alt i alt fornuftige tiltag

mod alternativet for at være neoliberal

helt forstået hvad betyder jeg ved hvad klassisk liberal betyder

det var det kampen drejede sig om nok om det

var der ikke en en ordfører fra det radikale venstre så jeg tør jo ikke på forhånd sige

om lovforslaget men jeg håber da at det er

ender med lovforslaget

en udvidelse af den eksisterende ordning for særlig adressebeskyttelse i cpr der jo alene gælder personer som udsættes for trusler i forbindelse med æres eller samlivsrelaterede konflikter lovforslaget er en udmøntning af initiativ nummer

og dansk folkeparti

baggrund at den gældende beskyttelsesordning udvides til at omfatte personer der indgår i et exitprogram iværksat af myndighederne på grund af de pågældendes tilknytning til rocker eller bandemiljøer herudover bygger lovforslaget på erfaringerne fra rigspolitiet der har vist at muligheden for særlig adressebeskyttelse er et egnet redskab til personbeskyttelse i sager hvor den udsatte person er særlig truet

derfor at ordningen udvides til også at omfatte særlig truede vidner i straffesager samt ofre for chikane forfølgelse eller

har forbindelse til æres eller samlivsrelaterede konflikter for de er altså allerede

et skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre personbeskyttelse for personer

i regeringens indsats over for rocker og bandemiljøer så havde dansk folkepartis ordfører en

med forældre og børn det er der også forsøgt

en række kommentarer til men jeg vil gerne prøve at uddybe det lidt det er jo sådan at

i nogle sager om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse

der er det så det har været vurderet at der i kan være et behov for også at beskytte barnet eller

sager kan det være nødvendigt at politiet i overvejelserne om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse netop inddrager spørgsmål og derfor

efter de almindelige regler er nødvendigt at

lave noget i forhold til ophævelse af den fælles forældremyndighed over det mindreårige barn som skal undergives en sådan

forælder har udsat den anden forælder og dermed også barnet for får konsekvenser

børne og socialministerens område hvis der er brug for yderligere bemærkninger

vi selvfølgelig besvare dem i det omfang vi er i stand til det så bare lige en kommentar

enhedslistens ordfører der nævnte spørgsmålet om at

jeg ved godt at det skal forstås sådan indirekte fordi man laver noget beskyttelse der ændrer den måde

gøre det i videst muligt omfang i det omfang hvor det drejer sig om nogle politimæssige indsatser sådan forstod jeg det blev sagt

som man må drøfte med justitsministeren

konkurrencen om det liberale og for rosen fra enhedslisten

med beslutningsforslaget her at sikre et mere mangfoldigt kunststøttesystem

sikre at der er en større folkelig opbakning forslaget går helt konkret ud på at vi skal nedlægge statens kunstfond som vi kender det i dag og i stedet for

skal der oprettes seks regionale kunstfonde så det er altså ikke et økonomisk spørgsmål det er

af de nuværende midler fordelt på befolkningstal og de seks fonde skal så dække henholdsvis nordjylland midtjylland sydjylland

og så hovedstaden de seks fonde foreslås også at

de hver skal have udvalg inden for musik litteratur billedkunst kunsthåndværk og design samt scenekunst men ikke et udvalg for film og arkitektur som statens kunstfond har det

også at reglerne om de nye regionale kunstfonde skal træde i kraft

af de intentioner som dansk folkeparti lægger op til her nemlig at sikre at kunststøtten kommer alle borgere i danmark til gode og at vi skal sikre at

kan jeg sagtens følge et langt stykke ad vejen det er faktisk min opfattelse at det er af meget meget stor vigtighed at kunststøttesystemet virkelig afspejler samfundets mangfoldighed og ikke mindst i forhold til spredningen i hele landet

at geografisk er jo faktisk også

betydningen af den geografiske spredning af støtten har vi jo faktisk også på den seneste finanslov afsat midler ganske vist ikke mange men dog midler til etablering af to nye regionale kunstfonde de to nye regionale kunstfonde kommer til at dække henholdsvis jylland og øerne og tanken er jo netop at vi skal gøre os nogle erfaringer med

regionale kunstfonde er for øjeblikket ved at blive etableret og de skulle meget gerne komme i funktion senere på året selvfølgelig kan de to fonde

som er under etablering ikke sammenlignes med det markante skridt som beslutningsforslaget her

tage men det er altså min intention at de to regionale kunstfonde skal inddrage

i regioner og kommuner men også meget gerne sikre at det bliver muligt at rejse flere private midler

som i dag ydes af statens kunstfond de skal have fokus på den del af kunstlivet som kan blive til en forretning også for kunstneren

to nye fonde som et eksperiment og som et erfaringsrum og ønsker derfor at vi lige tager bestik af de erfaringer som kommer ud af de to regionale kunstfonde

vi kaster os ud i en yderligere debat altså debatten kan vi jo altid tage men jeg vil ikke selv være med til

de administrative udgifter som vil være forbundet med etableringen af

seks regionale kunstfonde i den form det ligger her da de seks regionale kunstfonde hver især skal have udvalg for fem kunstarter så

meget højere udgifter til administrationen af kunststøttemidlerne end de udgifter som vi har i dag jeg synes det er meget svært at forestille sig at besparelser i udgifter til huslejen for den nuværende statens kunstfond ville kunne dække de øgede administrative udgifter som man må gå ud fra skal omfatte både husleje og sekretariatsbetjening for seks fonde med hver tilhørende mange udvalg statens kunstfond udgør kun en mindre del af

folketingets daværende partier var en del af og en aftale om hædersydelserne

også at en gennemførelse af ændringer som dem der er indeholdt i forslaget her under alle omstændigheder

skal have opbakning i aftalekredsen

helt generelt for at se på om der er behov for ændringer i kunststøtten som vi kender den i dag og jeg vil foreslå at sammenhæng også

som jeg hører ministertalen og det tager jeg selvfølgelig imod jeg har dog et spørgsmål regeringen ønsker et danmark i balance og det må jo så også gælde på kultur og kunstområdet og især på kunststøtteområdet men her ønsker man altså ikke at regionalisere at decentralisere men

den stærkt centraliserede kunststøttemodel som har til huse i københavn hvordan hænger det sammen med regeringens ønske om et danmark i

beslutningsforslagsstillerne her lægger op til i og med at vi allerede på sidste års finanslov har afsat midler til at etablere to små regionale fonde ikke med samme struktur ikke med samme kompleksitet og slet ikke med samme økonomi som der ligger i forslaget her men netop med henblik på at se

gøre noget anderledes og bedre så vi får en bedre balance

vi er bare ikke villige til at tage et så voldsomt skridt som herre alex ahrendtsen og forslagsstillerne lægger op til her

ordførere er lige så åbne som ministeren er mit spørgsmål går på de to regionale fonde som dansk folkeparti i finansloven er med til at understøtte hvis det nu viser sig at de er en succes vil ministeren så være med til at øge regionaliseringen sådan som

meget mere og bredere end det der kommer til at ligge i de to små regionale kunstfonde som vi etablerer nu

i det nye spor vi lægger ud her jo lægger rigtig meget vægt på også at sørge for at man kan blive økonomisk

hun tager små skridt i den retning som

til den her regionalisering

indkalde forligskredsen bag statens kunstfond til til drøftelser hvor man lige skulle se på det hvis der skal laves nyt forlig om statens kunstfond vil ministeren så gøre det bredt i folketinget eller med den gamle forligskreds

uanset hvad jeg arbejder med på det her område at tage afsæt i borgerne

en bred kreds af partier i det danske folketing egentlig er enige med dansk folkeparti jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige det

jeg læser det på den måde

må vi jo også reformere enten via store eller små reformer så vi sikrer det og det vil sige at en organisationsstruktur som man har haft på et tidspunkt ikke nødvendigvis er den bedste

det er jo derfor vi har valgt at sige at nu tænker vi ikke statens kunstfond et hundrede procent forfra

er meget gode erfaringer med de to små regionale filmfonde som kan rejse flere midler engagere lokalsamfundene skabe legitimitet

en lille del af de ressourcer som ligger i statens kunstfond i dag ud i to små regionale fonde men hvordan udviklingsretning tempo og så videre skal se ud når vi kigger lidt længere frem

først sige når vi har gjort os nogle erfaringer med de to små nye regionale

hvis der skal laves nye aftaler om vores

ja selvfølgelig skal det ud i hele landet men fokus må også være

får kunsten ud i hele landet og ikke kun hvor

et levende kunstliv i hele danmark og hvordan

det ikke handler om hvor beslutningen træffes men hvor kunsten

næppe ellers ville være blevet rejst og det er lykkedes at engagere lokalsamfund virksomheder uddannelsesinstitutioner og så videre på en ny måde som jeg synes er spændende og som jeg synes

vil med forslaget pålægge regeringen at fremsætte forslag

at nedlægge statens kunstfond og i stedet oprette seks regionale kunstfonde jeg må sige at

vigtigt at vi hele tiden gør os overvejelser om hvordan vi sikrer og understøtter danskernes adgang

i den sammenhæng spiller statens kunstfond en vigtig rolle for indsatsen for at fremme kunst og kultur

beror på faglige vurderinger og derved fokus på den kunstneriske kvalitet i to tusind og tretten gennemførte den daværende regering med bred opbakning en reform af statens kunstfond

i støttesystemerne vores anke

her går i stik modsat retning det skaber ikke overskuelighed og gennemsigtighed og det skaber yderligere bureaukratisering i samme boldgade som ministeren nu har beskrevet det

en vanskeligt farbar vej at begive sig ud på at bruge pengene på øget bureaukratisering og mindre gennemsigtighed så af de grunde kan vi ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag det betyder imidlertid ikke at vi ikke er åbne over for at diskutere hvordan vi i højere grad sikrer at hele landet får om jeg så må sige andel i den kage der gerne må blive større kunne

som fandt sted her for ikke så farlig længe siden og jeg må sige

hvor repræsentanterne kommer fra så er der en foruroligende grad af enshed i det jeg synes ikke der er en særlig stor geografisk spredning

den diskussion vil jeg gerne deltage i

indflydelse med og det forekommer lidt underligt på et tidspunkt

en anden regional størrelse nemlig den regionale erhvervsservice

lægges ind under staten så det er altså en diskussion som er skal vi sige modsatrettet det som dansk folkeparti i det her stykke lægger op til så vi synes det er

og vi bryder os ikke om at skabe yderligere

især kulturparnassets mand i hovedstaden man siger jo gerne at

i balance men så snart vi kommer til

er den beskyttet i klasse a dette forslag som bygger på et samlet udspil fra dansk folkeparti er gennemarbejdet det er visionært

fire og tres det socialdemokraterne så gør

at de gemmer sig bag et argument om at det er bureaukratisk det

bureaukratisk det er meget enkelt man tager seks regionale fonde

regionerne eller kommunerne og det er noget man kan deltage i så skyldes det ikke bare at socialdemokraterne er

jeg er repræsentant for parti som ønsker at kunst og kultur skal være tilgængeligt overalt i vores land jeg har såmænd selv været medvirkende til at vi i den region hvor jeg var aktiv tidligere

til at sikre at der kom kunst og kultur ind

politiske grupperinger

den kommunale økonomi så der ikke er penge til at lave sådan nogle spændende ting som er med til at give kunst og kultur en plads i dagligdagen hos rigtig mange mennesker

titel vil jeg gerne afvise og skulle herre alex ahrendtsen nu have taget del i den diskussion der var omkring nitten

der er en ensretning og at der er et overskud af folk med udgangspunkt i hovedstaden i de forskellige udvalg

netop et argument for at vi så nedlægger den her centraliserede statslige kunstmodel

så undgår man jo netop det som orla hav har peget på med den her ensretning og den her fokusering på hovedstaden når der skal udpeges medlemmer så hvorfor i alverden stemmer man dog ikke for det her

øgede bureaukratisering når jeg gerne ville

dansk folkeparti sidder ret tæt på regeringen

og dansk folkeparti havde jo mulighed for at rejse det som et problem hvis man fandt at der var

måde at tage diskussionen på men jeg synes diskussionen om udpegningerne ville have været mere relevant

for det beslutningsforslaget her lægger op til

erstatte statens kunstfond med seks regionale kunstfonde i alle regioner forslaget

kommer som et led i dansk folkepartis forslag til en større reform af statens kunstfond i to tusind og atten der er mange relevante perspektiver i det her forslag jeg er helt enig i at vi skal stramme reglerne for uddeling af midler fra kunstfonden det har vi i venstre også tidligere meldt ud jeg deler også ønsket om at styrke kunsten på alle måder i hele danmark

meget mere kunst og kultur i resten af landet

men jeg er i tvivl om

vi får mere kunst og kultur for pengene ved at erstatte statens kunstfond med seks regionale fonde det skal vi have en grundig

i ordførerkredsen inden vi tager en beslutning vi skal også diskutere den overordnede økonomi vil det her være et fordyrende tiltale vil for mange penge gå til administration vil der blive for meget bureaukrati så der kommer utilsigtede led ind

derfor glæder jeg mig også meget til at følge ministerens arbejde i efteråret hvor vi får mulighed for at kigge nærmere på kunststøtteområdet med de forestående drøftelser i efteråret støtter venstre ikke op om dansk folkepartis beslutningsforslag på nuværende tidspunkt vi støtter intentionen og vi støtter at vi tager en grundig diskussion om kunsten

ting der undrer mig venstre har sammen med dansk folkeparti været bannerfører for et danmark

langt mere åben over for at regionalisere decentralisere kulturstøtten venstre er ikke på samme måde som socialdemokraterne en del af parnasset

derfor burde man jo langt mere åbent sige i har faktisk ret

vi bliver nødt til at bryde kunstfonden op og så lad os da kigge på det for alvor til efteråret så hvorfor i alverden følger ordføreren ikke op på regeringens udspil om et danmark i bedre balance

at vi i venstre er meget enige i intentionen for det er vi og vi er også meget enige i at lige præcis statens kunstfond trænger til et eftersyn derfor glæder jeg mig også til at vi tager den her debat til efteråret jeg glæder mig virkelig til at dykke ind i og se

end den er i dag men vi skal altså tage diskussionen grundigt og ordentligt og vi skal give den et tre hundrede

ordføreren vil være med til at vi får en analyse af dansk folkepartis model og gerne også om det giver øget bureaukrati hvad jeg nu ikke tror det gør

tværtimod det vil give mindre men vil ordføreren være med til at vi får gennemanalyseret dansk folkepartis

jeg vil gerne se hvad ministeren spiller ud med jeg synes at det her dansk folkeparti har spillet ud med er fornuftigt og jeg synes vi skal tage det med i vores grundige drøftelse men jeg vil også have lov til at forholde mig åbent over

som ikke sidder i regering og som derfor ikke har hele embedsapparatet til sin rådighed

kan have problemer med at gennemarbejde sine forslag helt ned i detaljen

forståelse for at sådan et forslag langt hen ad vejen kan have karakter af hensigtserklæringer

dansk folkeparti med det her forslag ville pålægge regeringen at undersøge hensigtsmæssigheden i at nedlægge statens kunstfond og erstatte den med seks regionale kunstfonde

forslag vi behandler her i dag

at fremsætte et forslag om nedlæggelse af statens kunstfond og i stedet oprette

er så argumentet

jeg citerer lige igen blevet beskyldt for altså én ting er at dansk folkeparti i bemærkningerne til sine forslag

i bemærkningerne eller i det materiale

har udarbejdet som grundlag nemlig den folder

så skulle man hellere have gået skridtet lidt ned og nøjedes med en opfordring

det bliver altså ikke mindre tyndt af at en række af de mest oplagte

hvorfor skulle det for eksempel føre til mindre indspisthed at flytte bevillingerne tættere på dem der skal have pengene

skal have pengene

det i sig selv blive bedre at lægge ordningen ud i regionerne

erfaringerne fra sygehusvæsenet som har ført dansk folkeparti til den konklusion svaret blæser fuldstændig i vinden

fordi en eller flere deltagere i de nye fonde bliver fundet ved lodtrækning

hvem er det i øvrigt der skal afgøre hvem der har

kendskab til kultur hvem er det det fremgår ikke

siddende politiske flertal i regionsrådet undtagen naturligvis på fyn hvor det formentlig er en kommune der skal tage sig af det fyn er jo ikke en region men

og det politiske flertal der skal afgøre den slags ting

at det bliver så som så med nyskabelsen for slet ikke at snakke om debatskabende kunst

hvordan vi organiserer kunststøttesystemet

og konkrete overvejelser enhedslisten

det var dog meget interessant at høre ordføreren efterspørger fakta er ordføreren ikke bekendt med p tre eftermiddags undersøgelse af hvor let

kunstfond det viser sig at jo bedre man kender de udvalgsmedlemmer der sidder i de respektive udvalg i kunstfonden jo lettere er det også at få godkendt sin ansøgning det er stort set det eneste materiale

det er så svært at dokumentere men der findes dog den undersøgelse får det ordføreren til måske at ændre en lille smule i sin tale

der ganske rigtigt kan nogle problemer ved at man er for tæt på dem der skal

dem der skal uddele pengene endnu tættere på dem der skal have

mig til at ændre min min holdning

jo ikke så lang tid siden herre alex ahrendtsen at vi behandlede nogle forslag fra enhedslisten

dansk folkeparti stillede sig til det forslag om at bringe kulturen helt ud i provinsen til dem der ønskede at gøre brug af den

man vil komme endnu tættere på dem der skal have tværtimod altså hovedparten af kunstnerne

og størstedelen af dem der sidder i udvalgene for statens kunstfond er kunstnere og mange af dem bor også i hovedstaden

også skabt afstand til miljøet i københavn og så vil vi samtidig også sørge for at der bliver en mere blandet sammensætning af udvalgene

nogle møder og transporteres frem og tilbage og taxaregninger betalt

altså vi kan da sagtens diskutere om ikke statens kunstfond skal flytte til aarhus eller til aalborg eller et

men hvis der skulle være en idé i regionaliseringen skulle det jo netop være at man behandlede ansøgninger fra kunstnere inden for det lokale område

er der slet ikke nogen idé i det

ligesom er to muligheder enten kan man finde et flertal og så få det vedtaget eller også kan man

jeg har noteret mig at kulturministeren har meddelt

er jeg sådan set meget tilfreds med

har vi også sådan kigget på de politikområder vi synes der trænger til et eftersyn

dansk folkeparti i at det jo ikke

række af udvalg i kunstfonden

per medlem jeg håber da at de

meget forberedelse og at det er heldagsmøder og den slags ting så der er

nævnt hvordan jeg ser muligheden for at få det her kigget efter i sømmene og få foretaget justeringer om det så skal være en regionalisering har vi overhovedet ikke forholdt os til på nuværende tidspunkt og

skabe en anelse opmærksomhed

sige at jeg synes det er rigtig godt at der kastes lys på

faktisk på rækken af forslag som

derfor er det rigtig fint at der kastes lys på det

med de to muligheder

af beslutningsforslag og det her er ikke så meget et spørgsmål men mere en kommentar

bare takke herre leif mikkelsen ligesom jeg selvfølgelig også vil takke venstres ordfører fru britt bager for tilsagnet om at der skal ske noget at vi skal kigge på det

man selvfølgelig ikke kan tage stilling til det når regeringen har afvist

jeg glæder mig til drøftelserne i efteråret jeg håber også at ministeren lytter til sine to ordførere som meget klart har sagt at vi bliver nødt til at gøre noget så

en opfordring til at herre leif mikkelsen ser på antallet af ansøgninger og eventuelt prøver at tage et møde med nogle af de her udvalgsmedlemmer og se på hvilke ansøgninger de går igennem og hvor meget materiale de skal tage stilling til for at kunne sidde til et meget kort møde og tage stilling til det her jeg kan fortælle at jeg har taget kontakt til de her udvalgsmedlemmer og til bestyrelsesmedlemmer for at finde ud af hvordan og hvorledes

udøvende og skabende kunstnere til glæde for hele danmark så det er egentlig mest en opfordring til

er det præcis de tal jeg har nævnt der er af virkelighedens verden og det er i

meget forarbejde meget grundlag vil jeg bare sige det

ordfører var inde på på baggrund af en debat og nogle beskyldninger jeg må bare sige at jeg står helt undrende tilbage når jeg ser på det her forslag at det ikke tager udgangspunkt i hvordan det er

vi får kunst i hele danmark

er vi skaber mulighederne for kunst i hele danmark for når man ser på statens kunstfonds tildelinger

jo se meget tydeligt i tallene at bor man region nordjylland har man meget større chance for at få sin sin ansøgning imødekommet end hvis man bor i hovedstadsområdet og det er jo netop fordi statens kunstfonds

der handler om hvordan det er vi får kunsten ud i hele

ved at skære i statens kunstfond som man har valgt at gøre jeg tror ikke på at vi får mere kunst ved at skære i vores kulturinstitutioner som man har valgt at gøre og jeg tror slet ikke på at vi får mere kunst i hele danmark ved at lave så fragmenteret en indsats som det her vil blive langtfra for der sker faktisk det arbejde i de her udvalg som er meget åbne om hvad de laver hvis man tager fat i dem for at høre hvordan

og skal give uddelinger hvordan er det vi kommer rundt over det hele hvordan er det også vi laver nogle samlede projekter

og som skaber en kunstnerisk værdi for vores samfund det er det jeg synes burde være formålet men det er så beskyldningen om ufolkelighed og indspisthed

at man vil ødelægge en institution som faktisk er kendt rigtig mange steder

konstrueret netop

at det er kunstnere der sidder og uddeler til kunstnere det er fagligheden der er i højsædet ikke politikere ikke embedsmænd men fagligheden så alternativet støtter ikke

efter den nye lov om statens kunstfond hvor kunstrådet og kunstfonden blev slået sammen til en og vi fik indskrevet nogle geografiske kriterier blandt andet efter krav fra dansk folkeparti og skyldes det ikke især dansk folkepartis vedvarende kritik af københavneriet og indspistheden i kunstfonden og at de to ting tilsammen og sammen med en

ny formand under ledelse af

tilgodese hele danmark er det ikke sandheden og viser det så ikke

er godt at ændre på tingenes tilstand

faktisk er et glimrende indspark i hele den debat sådan som vi har

kunstliv ad i danmark på en meget uheldig måde men jo det er fordi man

skulle tage stilling til spredning ligesom man skal tage stilling til ligestilling og forskellige andre ting i den lovgivning

ikke inde at lave sådan en detailplanlægning eller

ændre på tingene ordføreren indrømmer at det nytter når man kritiserer som dansk folkeparti har gjort så burde ordføreren ikke i denne omgang lytte til dansk folkeparti vi plejer at have på pulsen og det vi foreslår er gennemarbejdet det er ofte visionært

støder tit imod reaktionære konservative kræfter i folketinget så burde alternativet ikke være alternative

stå her og støtte at vi smadrer en unik størrelse som vi tværtimod burde se på hvordan vi kan forbedre det er derfor vi har foreslået at man skal se mere på hvordan man

flere penge ind i statens kunstfond

vi får kunst ud i hele danmark

unik størrelse vi har skabt i danmark

behandle en række beslutningsforslag fra dansk folkeparti om statens

har brugt meget af min politiske tid på at diskutere

en hjemmeopgave i både at snakke med nogle af de folk der beskæftiger sig med statens kunstfond snakke med nogle af de kunstnere der har lidt med

at gøre og så sætte mig ind i de argumenter

handler så om at splitte statens kunstfond op

seks regionale fonde

at mit udgangspunkt når jeg behandler kulturpolitiske forslag er at vi skal gøre det lettere at være kunstner i danmark og at vi skal gøre det muligt at lave kunst

som ligesom understøtter kunsten

der skal også være plads til kunst som ikke nødvendigvis er populært men som udfordrer det må heller ikke være sådan at kunstnerne er fuldstændig afhængige af de private fonde der er det er rigtig dejligt at vi har en række private fonde i danmark der understøtter kunsten men jeg mener faktisk at statens kunstfond og den halve milliard

er helt unik i forhold til at understøtte den skabende kunst i danmark derfor er der rigtig vigtigt at have statens kunstfond når jeg så læser beslutningsforslaget kan jeg se at noget af det der optager forslagsstillerne er at der skulle være

at det skulle være sådan men så har jeg

hvis man nu antager det er rigtigt at statens kunstfond

er det så det rigtige at rykke det ud lokalt er det så det

herre alex ahrendtsen sagde at det er lettere at få

hvis man kender nogen der sidder i statens kunstfond men med mit kendskab til lokalpolitik og til hvordan det lokale og regionale

man kender hinanden lokalt og regionalt at

svarede på at det er der også en risiko for når jeg kigger på hvordan kommunerne og regionerne nogle gange fungerer

sådan at de puljer der kører igen og igen kommunalt og regionalt

man givet tilskud på den samme måde i rigtig rigtig mange år så jeg ville være lidt bange for at det som forslagsstillerne faktisk foreslår

godt tænke mig at diskutere med ordføreren hvad det er der gør at ordføreren tror det

er det egentlig sådan at der er tolv udvalg

de her tolv forskellige udvalg men hvor ansøgningskriterierne er de samme

en retssikkerhed eller en eller anden lethed i at uanset om du

fungerer det på den samme måde

gør det det jo også nogle gange teknisk lidt lettere at lave en national indsats

hvis det er et mål at de skal gives til børn og unge

det også være lettere at det styres centralt fra

er der hele argumentet om administrationen som fylder meget for dem der sidder med statens kunstfond

penge til skabende kunst fordi man vil bruge mere på administration så uden at være ekspert på området

kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle støtte det her forslag for det virker ikke som et forslag der vil skabe mere kunst og kultur

ligesom enhedslisten dokumentation nu vil jeg lige henvise

en eftermiddag den syttende marts to tusind og sytten

hvor ingen af medlemmerne har erklæret sig inhabile modtog fem og tredive procent af de ansøgende projekter støtte men tallet var oppe på to og

procent for projekter hvor et eller flere af udvalgets medlemmer erklærede sig inhabile og gik uden for døren desuden viser gennemgangen også at de projekter hvor ingen medlemmer erklærede sig inhabile fik en og tres procent af det ansøgte beløb mens det var oppe på fem og firs procent når nogen i udvalget var

for dokumentation for at der er en vis indspisthed i kunstfonden og at vi derfor bliver nødt til at

er det da interessante tal og derfor siger jeg også

men det som det her forslag gør er jo at det kommer med sin egen færdige model med seks regionale fonde og jeg har bare stadig ikke hørt det argument fra ordføreren der har overbevist mig om at de seks regionale fonde skulle betyde mindre indspisthed tværtimod og så er der også bare stadig de tal som viser at man faktisk støtter bredt

altså at kunstnere fra hele danmark faktisk kan få støtte

ikke fået det argument der har overbevist mig om at der skulle være en bedre logik i

færre kunstnere de må ikke udgøre flertallet

flere medlemmer af kunstnere eller udøvende eller har været udøvende inden for deres fag

kunstnere sidder med en faglighed jeg er ikke sikker på at bare fordi man propper andre typer end kunstnere ind

bliver der mindre indspisthed tværtimod sidder der nogle gange folk

nogle bestyrelsesposter og udvalgsposter rundtomkring hvor

det virker som om de lever i sådan en lille boble og så støtter man og hjælper man hinanden men som sagt hvis der er

og frisk og ligefrem debat

at ministeren har været forsigtigt åben og

også vil indkalde til drøftelser i efteråret for at se om der eventuelt er ting vi kan ændre i statens kunstfond den udstrakte hånd tager jeg imod og vi vil selvfølgelig tage vores beslutningsforslag med og så vil vi bede om en eller anden form for analyse af om det kan lade sig gøre

fordele ministeren kom også ind på at

måske kunne medføre øget administration og der er jeg glad for at herre leif mikkelsen sagde at det kunne medføre mindre

dyre det er jeg faktisk enig i og så har ministeren

skal i gang nu på baggrund af finansloven jeg glæder mig til at følge arbejdet med dem og det kan vi jo bruge som springbræt til eventuelt at lave de her statslige regionale fonde

lidt skuffet over socialdemokraterne og måske skyldes det at

er hovedarkitekten bag den nuværende

det er deres barn og de hæger om det det er selvfølgelig det ene og det andet er at socialdemokraterne jo på mange måder er er kulturparnassets mand så snart der er den mindste kritik af kulturlivet

er socialdemokraterne der med det samme og bakker op uanset næsten hvad synspunkterne er og i dansk folkeparti tror vi på kritik vi tror på den åbne debat og vi tror på at kunstnere ikke er hellige mennesker der ikke skal modtage kritik tværtimod bliver de bedre af

egentlig give et godt argument for at

lave regionale kunstfonde

ensretning i den nuværende

og der er ikke en spredning rent geografisk blandt udvalgsmedlemmerne og det er jo ikke dansk folkepartis skyld

er fordi hovedparten af udvalgsmedlemmerne

udpeget af repræsentantskabet bag statens kunstfond og det er de enkelte kunstnere og kulturorganisationer der indstiller deres personer og de kommer alle sammen fra hovedstaden så er der

og det er jo som oftest i samråd selvfølgelig med ordførerne men så sandelig også med embedsapparatet og dansk folkeparti har ikke mulighed for at indstille en hel masse til

og det skal vi jo heller ikke så derfor er

et argument for at vi bliver nødt til at kigge på en form for regionalisering

ministeren og regeringen op det siger sig selv men

måske billigere men vi ved det ikke man vil have en analyse af det det var

det var nødvendigt med en grundig diskussion og venstre sagde endda at det var fornuftigt hvad der blev foreslået til gengæld kom der en bandbulle fra hovedstadens mand nemlig herre søren søndergaard

om danmark uden for hovedstaden

en stor tilhænger af herre søren søndergaards taler de er altid muntre men det her var dog lidt over stregen

jeg har egentlig dokumenteret at der er er problemer med inhabilitet ved at henvise til

en eftermiddags undersøgelse og det er det eneste vi egentlig kender ud over kunstnere der selv har berettet om indspistheden igennem årene og det er jo enormt svært at dokumentere især i et lille land som danmark

et område hvor folk er bange for at fortælle om

en eller anden form for lille revolution inden for statens kunstfond for det det forslag vi har lagt frem på baggrund af vort udspil er det mest visionære siden nitten fire og tres hvor statens kunstfond blev

der er ikke andre her i salen der har foreslået så gennemgribende ændringer bortset fra

nedlægge det ingen har foreslået så gennemgribende ændringer af statens kunstfond hvor vi på den ene side skaber nyt men samtidig

at sikre den folkelige

vi ved fra målinger at det borgerne og vælgerne allermindst vil er at give kunststøtte til kunstnere

sikrer man også et bedre kendskab til kunststøttemodellen i stedet for

det er nu foregår derovre i hovedstaden så jeg forstår egentlig ikke at enhedslisten der jo normalt går ind for basisgrupper og det folkelige

medborgerskab og indlevelse ikke er med på

den her regionalisering

så er der alternativet som jo ikke længere er alternativt men temmelig konventionelt altså ligegyldigt hvad dansk folkeparti

man totalt lukket

havde egentlig glædet mig til det dengang alternativet kom ind for

så ville der måske være et frisk pust i folketinget men det er ikke et frisk pust det er tværtimod en ånde som mangler lidt mint og jeg synes egentlig i skulle tage dansk folkepartis mintpastiller på det her område

og jeg er lidt skuffet over at i slet ikke er med på det her

kriterier for statens kunstfond

geografiske kriterie som dansk folkeparti vægtede meget

da vi ændrede på lovgivningen om statens kunstråd og statens kunstfond og det har bevirket en ændring og det har også bevirket en ændring at vi fik en formand i gitte ørskov som er direktør for kunsten i aalborg der havde et helt klart mål med at sprede kunsten mere geografisk og det gjorde hun blandt andet på på baggrund af den kritik som dansk folkeparti har udøvet mod statens kunstfond så det nytter at kritisere

altså ikke godt nok herre rasmus nordqvist til sidst vil jeg

gerne vil blive klogere sådan som herre jacob mark sagde

hvis der er et problem med statens kunstfond sådan hørte

der er problemer med indspistheden

statsapparatet og

deres egne som udvalgsmedlemmer så der er et problem og jeg håber da på at socialistisk folkeparti vil være med til at kigge på

der ikke være folkelig opbakning overhovedet i de kommende år med disse ord vil jeg takke for

der bliver vel et par spørgsmål vil jeg tro men

hvis ikke har det været en fornøjelse at diskutere statens

ud på en ganske bestemt løsning på de angivelige problemer som

kan herre alex ahrendtsen ikke bekræfte at der i dansk folkepartis oplæg står de regionale kulturfondes opgaver bliver at fordele kunst og kulturstøtte til kultur og kunstinstitutioner i regionen det

der længere nede står det bliver i sidste ende op til regionerne selv at vælge hvilken model de vil bruge for sammensætning af støtte

på de kulturinstitutioner man nu kan give penge til så derfor nej vi diskuterer ikke om der er problemer med statens kunstfond vi diskuterer

vi har fremlagt vores model på løsninger enhedslisten har ikke fremlagt nogen model overhovedet jeg glæder mig til

se enhedslistens forslag til at løse de problemer som ordføreren selv påpeger og jo det er sådan som ordføreren siger at det er regionen selv der på en

sammensætte en model

det vi har foreslået det ordføreren bare glemmer er at alle kunstnere så vil kunne søge det er ikke bare regionens kunstnere kunstnere men hele landets kunstnere

det skaber også regionalisering det skaber decentralisering og det skaber også en vis folkelig opbakning det er i hvert fald vores tro

hvad man kunne gøre ved det desværre støttede dansk folkeparti det ikke men det var jo et helt objektivt

forslag om et skattefradrag som netop kunne hjælpe kunstnere som havde en vis indtægt ved at lave skabende kunst men okay det er ikke det vi diskuterer nu men jeg vil godt tage diskussionen igen måske skal jeg genfremsætte det bare for at vi kan få diskussionen igen

hvad er egentlig grunden til at fyn har fået regionsstatus i

interessant

alex ahrendtsen kan måske oplyse hvilke partier der var med til at gennemføre den var en katastrofe en katastrofe af centralisering men det løses

mente vi at det måske var en god idé at dele fyn og sønderjylland op i to regionale

fordi regionen er meget stor og der er to vidt forskellige identiteter derfor er det jo vigtigt når man taler om folkelig opbakning og medejerskab at der også er en vis regionalisering inden for

med det her forslag derfor kommer vi selvfølgelig heller ikke til at støtte det selv om vi bliver opfordret meget og får at vide

nogle nye regioner i stedet for de regioner

har dansk folkeparti set på præcis hvor mange eller hvor få penge der så vil være til uddeling i de enkelte regioner også når man laver de her opsplitninger af den ene region

i to mindre regioner hvordan vil økonomien se ud i forhold til de

hundrede million kr og de kan jo selvfølgelig bruges til forskellige kulturformål eller man

være til rådighed ved den enkelte lille region

til de enkelte formål som er de kunstarter vi kender i

model og det håber jeg da meget på og så skal vi jo have embedsapparatet til at gennemregne det

med vilje ikke gjort vi har sagt

samlede midler men minus hundrede million kr som vi kan spare

deler vi så ud på de her seks regionale

hos herre alex ahrendtsen om hvem der er syndere og hvem der

ikke er syndere jeg skal bare tillade mig at spørge

har dansk folkeparti argumenteret imod regionalisering det har gjaldt vores sundhedsvæsen der burde statsliggøres det har gjaldt store dele af den

der burde statsliggøres

en ny trend fra dansk

hvor man vil til at regionalisere eller hvad er baggrunden for at herre alex ahrendtsen og dansk folkeparti nu pludselig

vi et forslag om at regionalisere statens kunstfond og dermed skabe folkelig opbakning rundtomkring i landet for det statslige

er jo derfor vi er

sundhed og sygehusvæsen og regioner generelt det her er regioner

kunstfonde

med de administrative regioner som

man have en regionaliseret løsning og og jeg har lidt på fornemmelsen

andre ordførere at det er fordi man her ser den nemmeste måde

det er så det man vælger her i andre sammenhænge argumenterer for at det det skal statsliggøres og jo før jo bedre jeg synes det

at der ikke er en bedre linje eller i

linje i det dansk folkeparti foretager sig på det her område

om at regionalisere kunstfonden det er gennemarbejdet det er visionært

og det burde egentlig ligge i halen på

tale hvor han netop påpegede problemet med ensretningen og udnævnelserne i statens kunstfond

vi behandler her i dag til formål at skabe en større mangfoldighed i kunststøtten

b en og firs vil bidrage

forslaget lægger nemlig op til at det fremover ikke længere skal være enkeltpersoner men kultur og kunstprojekter kultur og kunstinstitutioner og kultur og kunstvirksomheder

de institutioner og virksomheder kan så tilbyde kunstnere at skabe kunst efter ansøgning eller tildele kunstnere et legat desuden bliver det

igen deler intentionen bag forslaget nemlig at skabe mere

er god grund til at se nærmere på

er de mest optimale

kan være en god og ubureaukratisk måde at investere i

og den personlige støtte gav jo allerede for eksempel hc andersen mulighed for at udfolde og udvikle sit kunstneriske talent

til institutioner og virksomheder som derefter skal give støtten videre til kunstnere

administrativt lag i fordelingen af kunststøtten men jeg kan alligevel sagtens se for mig at vi kunne gøre legatstøtten til enkeltpersoner mere

det kunne være at undervise på en af de kunstneriske uddannelser i et eller andet omfang eller forpligtes til at formidle kunstneriske ideer og metoder som man har arbejdet med i støtteperioden

at få kigget på at man ikke bare leverer et legat og så er der ikke noget andet der skal leveres tilbage er jeg

jeg tror ikke at kravet skal være at der så skal ligge en bog eller

skal ligge tolv billeder eller sådan noget sådan arbejder kunstnere jo ikke

modydelse vil jeg meget gerne være med til at diskutere og det vil jeg også gerne diskutere med ordførerne når jeg til efteråret som jeg også nævnte da vi diskuterede det

til at diskutere kunststøtten og de mulige ændringer som vi kan kigge på men i et helhedsperspektiv

nemlig huskunstnereordningen vi har bare taget den og blæst den op så den bliver lidt bærende

ministeren forestille sig måske at lave

huskunstnerordning lidt a la det som vi har

forslaget for at afprøve om det vil 1 give flere midler til kunsten og 2 om det ikke også vil

men jeg synes vi bliver nødt til at se på det i en helhed når vi skal prøve at se på hvordan

jeg vil åbne til efteråret men jeg vil bestemt ikke udelukke noget som helst på forhånd det synes jeg ville være et alt for

og virksomheder som så skal samarbejde med kunstneren kunne ministeren ikke se det som et forsøg på at skabe liv i den her kunststøttemodel som er

dansk folkeparti bærer et forslag som det her med ind hvis man mener det alvorligt og det tror jeg

den måde er jeg sådan set villig til at kigge på hvad som helst

at man skal tale kvalitet når man taler kunst

man både kan tilgodese nogle af de intentioner som dansk folkeparti har i det her forslag og alligevel

fastholde at det her ikke bare er sådan en blind uddeling uden at vi også diskuterer kvalitet og sikrer

kvalitet i den måde vi forvalter det det er trods alt offentlige midler

i drøftelserne i dag men den synes jeg bare det i hvert fald for mit vedkommende

pålægge regeringen at ændre praksis omkring uddeling af legater

statens kunstfond således at støtten tildeles kultur og kunstinstitutioner

kan ikke støtte forslaget vi er naturligvis altid åbne for at diskutere det der er med til at kunne give befolkningen kunst og kultur af

en af hovedårsagerne til at afvise forslaget

der ofte ofte fremføres imod den førte kunst og kulturpolitik i danmark er at vi er rigtig dygtige og rigtig flinke til at skabe mursten og rammer omkring kunst og kultur hvorimod dem der sørger for at sikre at der er noget indhold i i

dansk folkeparti så går hen og siger at nej de der kunstnere

sikre en mulighed for at kunne udøve deres kunst og for at kunne bidrage til

mennesker der ønsker at opleve kunst og kultur

at tale det her ned og til at lægge ordningen for had den har ingen folkelig opbakning siger dansk folkeparti nej så længe dansk folkeparti rejser rundt

så dårligt tænkt system som dansk folkeparti gør det

hører man jo ikke dansk folkeparti fremføre

lad det nu ligge mit spørgsmål går på huskunsterordningen som i dag eksisterer og som

den måde at et orkester det kunne være aalborg symfoniorkester får penge fra statens kunstfond til at hyre en komponist i en periode eller

kunstner eller musiker et stykke tid den ordning findes allerede og det er den ordning som vi blæser op

det bærende element for regionale kunstfonde eller

så jeg synes det er både interessant og rimeligt at vi tænker over

skabe sig et levebrød og omsætte deres ideer til

at spare seks hundrede og fyrre million kroner

at man har gennemført den her voldsomme besparelse på hele kunst og kulturområdet

så kan det godt være at man taler pænt om huskunstnerordningen den kan jeg også kun sige pæne ting om

så det er jo faktuelt forkert hvad ordføreren siger ordføreren synes altså at huskunstnerordningen er en god ordning hvorfor i alverden støtter man så ikke dansk folkepartis forslag som jo er baseret på huskunstnerordningen det giver jo ingen mening

være interesseret i at vi måske

slå statens kunstfond i stykker som en

dele pengene ud og derefter

synes vi ikke er den rigtige vej at gå og vi synes

få den kvalitet for pengene

vi er selvfølgelig altid åbne for at diskutere bedre alternativer men det her hører ikke til i skuffen med bedre alternativer

har kun til hensigt at være med til at forringe kunst og kultur i danmark

statens kunstfond vi har igen at gøre med et led i dansk folkepartis forslag til reform af statens kunstfond to tusind og atten

gentage for meget min primære anke mod det her forslag er at vi kan risikere at øge bureaukratiet hvis enkelte kunstnere skal ansøge via et institut eller en virksomhed

vil gerne understrege at jeg støtter op om intentionen i forslaget for jeg mener faktisk det er på tide vi får ryddet op i kunststøttestrukturen også det har vi i venstre tidligere ytret jeg glæder mig meget til efteråret og vores kommende drøftelser om udviklingen på det her område

mulige løsninger på de problemer

synes der er med uddelingen af de her legater af respekt for vores kommende arbejde i efteråret støtter venstre ikke op om beslutningsforslaget nu men vi støtter op om intentionen om

vi behandlede for lidt siden om nedlæggelse af statens kunstfond så er baggrunden

handler simpelt hen om at lægge endnu et led endnu en smagsdommer ind mellem den skabende kunstner og befolkningen

kan en kunstner søge et legat til at producere et bestemt værk

ordning fra dansk folkeparti

som dansk folkeparti selv skriver og jeg vil godt citere et kunstmuseum i region syddanmark søger den regionale kunstfond om midler til en ny skulptur og får tilsagn om det den regionale fond afgør selvfølgelig selv hvor meget den vil bidrage med museet har garanteret at ville medfinansiere et beløb som det evt har fået tilsagn fra

kan skulptører fra hele landet sende forslag ind til museet der så udvælger en kunstner til at lave skulpturen

mere indviklet smagsdommere ind

kan man kritisere den nuværende kunststøtte for at være rimelig uigennemskuelig

men efter min mening er det i virkeligheden en detalje det afgørende er at

et system vil blive endnu en forhindring for den frie tanke kunsten vil blive yderligere institutionaliseret

det sikre og til gavn for mere af

højere grad blive valgt fra og det er måske også det der er formålet fra forslagsstillernes side for enhedslisten forholder det sig stik modsat vi synes ikke at vi har brug for mere af det forudsigelige

og det provokerende vi er et hundrede procent enige

engelsk indiske forfatter

skriver en digters arbejde består i at nævne det unævnelige i at udpege bedrag tage parti starte skænderier forme verden og forhindre den i at falde i søvn

lægges op til her vil ikke bidrage til det det vil bidrage til forudsigelighed

som hver dag arbejder for at udbrede kunstprodukter til borgerne det var dog noget af en salve sagen er jo at allerede i dag er statens kunstfonds tildelinger ret forudsigelige det er som oftest inden for en meget snæver kunstideologisk ramme at der bliver tildelt

man skabe langt mere mangfoldighed fordi der vil være mange flere mennesker inde over

hyre kunstnere i stedet for at det

decentraliserer vi og vi skaber mangfoldighed

skal forholde sig til ansøgninger der er kommet fra museer der i øvrigt skal sikre medfinansiering osv tror jeg simpelt hen bare ikke er måden

sørger for at satse på det sikre i den situation som de stadige to procentsnedskæringer på kunstområdet jo

på det sikre naturligvis er man det

ellers kan det jo gå gruelig galt

det her en måde hvorpå der bliver satset på det sikre i stedet for på det uforudsigelige og det er efter vores opfattelse

at de udelukkende går efter det sikre

de har forstand på det har ordføreren ikke tillid til at de mange mange tusinde fagfolk der findes rundtomkring i kulturvirksomheder og kulturinstitutioner

kan foretage deres eget valg og dermed også tør udfordre i stedet for

skal være afhængige af en meget

andre til at være med på det valg og hvem er det der har penge til at være med på det valg hvem er det der har den medfinansiering så nej

vi måske tale om det men det er det altså ikke engang

at ændre støtten så den ikke

fald sige en ting der er et klart signal om her og det er

skaffe flere midler i systemet

er værd at afsøge i en samtale som ministeren allerede har signaleret skal finde sted til efteråret derfor

rimeligt når nu vi er i gang med det her gennemsyn kan man sige at vi så tager det hele med og også det her og vurderer får vi mere ud af pengene og

en kombination af de her ting

til institutioner og så videre jeg

er værd at få med i de drøftelser

en mintpastil til undertegnede

jeg håber min ånde er god nok til at man kan høre at vi siger nej tak til

to to

jeg er fuldt ud klar over succesen i huskunstnerordningen og

flere andre også kunne gøre brug af den fabelagtige ordning der jo sikrer at

private institutioner i hele landet men jeg er ikke villig til at sige

i statens kunstfond skal lægges herover det synes jeg ikke er en god idé

hvis man skal til krone for krone at lave medfinansiering jeg bryder mig heller ikke om at vi

på kunsten og den værdi som kunsten har i sig selv

det var kunstneren selv der havde søgt et arbejdslegat

hvor skulle det ske henne hvor skulle den frie ramme for kunsten hvor man arbejder med kunsten som et felt der udvikler sig men måske ikke kommer ud til nogen lige i det første øjeblik

kunstnere der kan søge et arbejdslegat

at være et parti for iværksættere og især alternative iværksættere kulturelle iværksættere vil det her forslag ikke betyde at 1 som herre leif mikkelsen sagde der kommer langt

private midler ind på kunstens område og 2 det her vil involvere kulturvirksomheder og kulturinstitutioner på en helt anden måde end i dag og dermed gavne den der iværksætterkultur som

pengene kommer væk fra kunsten det her

dække det hul som også dansk folkeparti er med til at lave i

man jo blandt andet kigge i vores finanslovsforslag finde finansiering til at

få huskunstnere ud på private virksomheder

i sagen det bliver sagt at

så ikke vil være med til hele forslaget man så forestille sig at man ville være med til noget

laver et forsøg for at se om en forstørret udgave af huskunstnerordningen a la

blandt andet for at lave to nye regionale fonde men hvis

til at finde ny finansiering og ikke med til at udhule

alternativet meget gerne være med på det her og jeg kan i hvert fald fortælle ordføreren at hvis hvis det har interesse skal jeg gerne sende vores finanslovsudspil hvor der er finansiering af en sådan model

i dag at den bedste proces

folkeparti ville være at man ligesom

at tage den her debat på altså at

med indspisthed i statens kunstfond og fandt ud af hvad

være lidt bedre hvis vi satte os ned og blandt partierne talte

undersøgt derfor synes jeg også at den rigtigste måde er det ministeren har sagt

vil ændre små dele af statens kunstfond og så man lave mange beslutningsforslag på det

vil sige den her gang sige vi vil gerne være med til at diskutere om der er noget der skal ændres hvis vi kan se at noget kan gøres bedre men det bliver med udgangspunkt i fakta og i at gøre det bedre at støtte kunstnerne og skabe mere kunst og kultur i danmark

kan jeg godt blive bekymret for om det vil betyde at der

forsøger at få til at geare kulturpengene

kan være med til at skabe mere administration

jeg kan godt være lidt bekymret for det den næste er at

jeg kan være lidt bekymret for om der bliver længere fra kunstfonden til

det som var ordførerens intention det sidste forslag i virkeligheden ville

blive skadet af det her forslag

lidt mere nørdede del som er

jeg godt være bange for at den kunst der vil blive tildelt midler til i fremtiden

den herskende tænkning altså hvis det

man ved sandsynligvis vil få de her penge igen og igen

jeg bange for om den herskende tænkning omkring kunst og kultur vil blive udfordret nok og der tænker

igen at dansk folkeparti må have en interesse i at det ikke er de der herskende institutioners tankegang

overhale dem og bare få penge hvis man som almindelig kunstner har en idé

flere andre ordførere nemlig kravet om at det skal være meget færdigt jeg kan godt være lidt bekymret for at de

skal være meget færdige og endelig

er der det her med medfinansiering

nu skal det ligesom bindes op på en medfinansiering

måske som udgangspunkt lyder skøre eller hvor de der institutioner

vil blive til noget men en diskussion om hvordan vi kan geare kulturpenge og få mere medfinansiering synes jeg sådan set er interessant

støtte forslaget men vi vil som sagt fortsat gerne tage en diskussion om statens kunstfond

en del af et samlet udspil som vi

og der hænger det hele jo sammen men for at

detaljeret diskussion har vi splittet det op i tre mit

som det vi foreslår der findes huskunstnerordningen men så findes det også i filmens verden det er ofte producenter der søger dfi om penge til et projekt

dfi kommer kun med en del af finansieringen af en film resten finder man udenfor har det medført manglende eksperimenter nej tværtimod dansk film er jo kendt i hele verden for at være innovativ så hvorfor i alverden vil man ikke forsøge sig med den model

og de sagde at selv om det er godt i danmark og vi har et godt system så

at man er så afhængig af finansiering fra de forskellige fonde

skal lave filmklip fra forskellige steder i landet

at man skal tænke over hvor kan vi ellers finde finansiering

været rigtig gode så derfor vil vi gerne diskutere hvordan man kan få medfinansiering ind og gøre det til en større del end i dag

være bange for at gøre det så omfattende

af at blive udfordret

ikke bare af kunstkritikere men så sandelig også af dem der skal bringe bringe kunstværket videre det kan være en galleriejer det kan være en

igennem der er masser af bøger der er blevet bedre af

det vil gavne kunsten og kunstnerne

vi laver et system hvor man skal have medfinansiering på den her måde

er det der er populært hvad vil mange se og jeg synes ikke kun er kunstnere der vil lave noget mange

den herskende tankegang fordi det er det

penge til jeg mener også det skal være muligt at få støtte uden at man nødvendigvis foreslår det eller vil lave det der er den herskende tankegang

i dag er der jo en herskende tankegang i statens kunstfond

sædvanligvis at det er de samme mennesker der som oftest bliver valgt ind med den samme tilgang

vil man jo skabe en mangfoldighed en enorm mangfoldighed og en decentralisering i

på hvad man kunne gøre for eksempel huskunstnerordningen som allerede findes i statens kunstfond og som jeg

det kunne vi blæse op til

hvor det jo som oftest er kulturvirksomheder som ansøger

danske filminstitut om midler til at lave en film hvorefter de får

de kan hyre en manuskriptforfatter så kan de aflønne vedkommende så kan de vende tilbage og få yderligere støtte til filmen hvorefter de kan gå ud og afsøge markedet for finansiering og selv skyde penge i det

af offentlig privat af kultur af dfi af støtte af fond har været en succes

og det kunne vi åbne for resten af kunsten og det er som om

man her i salen og dog vil jeg sige ikke ministeren og heller ikke de borgerlige partier men især på venstrefløjen er bange for nytænkning på dette område og det er lidt ærgerligt jeg vil egentlig takke ministeren for at være forsigtigt åben igen og indkalde til drøftelser i efteråret det ser vi meget frem til men også takke herre leif mikkelsen og fru britt bager som har påpeget at det er nødvendigt at vi tænker nyt og som gerne ser drøftelser om det og jeg glæder mig meget til de drøftelser i efteråret men på venstrefløjen har

herre jacob mark har vist åbenhed men

enhedslisten alternativet og socialdemokratiet har

vil skabe forringelser men det ved han jo i realiteten ikke fordi det ikke er blevet forsøgt bortset fra i mindre skala med huskunstnerordningen som er en succes enhedslisten mener at det skaber smagsdommeri og man tror ikke på at institutionerne og kulturvirksomhederne og de mange tusind fagfolk rundtomkring i landet har fagligheden i orden så de også vil kunne udfordre kunsterne og så forstår man slet ikke bortset fra herre jacob mark at det her jo vil skabe flere penge til kulturlivet fordi der skal være en eller anden form for medfinansiering

og jeg er egentlig lidt ærgerlig over at

parti som alternativet ikke kan forstå hvilken saltvandsindsprøjtning det vil være for de kulturelle iværksættere i danmark

der må ikke være for meget marked der skal være den der balance mellem på den ene side

og på den anden side det frie marked det er godt for kunsten

fornyende og det baserer sig på noget der er kendt i forvejen nemlig huskunstnerordningen og filmens verden jeg synes egentlig at ordførerne skulle have bakket det op men jeg glæder mig til efterårets drøftelser og så må vi se hvor langt

gentænkningen og nyskabelsen af det noget reaktionære

al kunststøtte er markedet inde over det er ikke balance

balance var at man havde noget hvor markedet ikke var inde over man havde noget hvor markedet

et forslag lige præcis om

til folk på institution på hospitaler på plejehjem på demenscentre og så videre

om en ikke her og snak om konservative

det frie marked men det vil stadig væk være et marked dog finansieret af det offentlige der så i samarbejde med kunstneren skaber et nyt produkt andre vil være på det frie marked for

får fingrene i nogle midler fra en kunstfond

jeg har nævnt liberty som uden

redaktionen ved johannes riis ikke ville have været den bog vi kender i dag fordi

fremsatte sagde vi nej til så vidt jeg husker var det noget med finansieringen som vi ikke var

til at spille en større rolle på det marked som er for for kunst og kunst og kultur men men sandheden er jo at lige nøjagtig de her institutioner har fået kærligheden at føle af den nuværende regering og dens støtteparti seks hundrede og fyrre million kroner har man fjernet hvordan er det at de institutioner skal have mulighed for at løfte den her opgave når kærligheden

ikke en smule hult at stå og tale om alle de her herligheder huskunstnerordningen kunne have

at vi prioriterer når vi skal spare og at vi målretter det har jeg sagt mange gange men samtidig

vil det her forslag jo skabe flere midler til kunsten og vil langt

ramt af der vil også være en lang række private kulturvirksomheder som vil få mulighed for at søge midler så samlet set vil det generere flere

har medvirket til at spare seks hundrede og fyrre million kroner på kunst og kulturområdet sådan er det

godt være at man havde nogle ideer om at det kunne gøres på en anden måde sandheden er jo at man har stemt for det her og så er mit andet spørgsmål bare er det ikke sådan i dag at private fonde er ganske flinke

i finansieringen af forskellige kunstneriske installationer og andre ting som

hører ind under det kunstneriske område fra min egen hjemegn kan jeg pege på et enkelt projekt

det er jo penge som allerede kan sættes i spil i det nuværende system hvorfor er det så at herre alex ahrendtsen vil

er tredje gang jeg siger det de er friholdt af dem og så vil jeg bare også anføre at fonde jo som hovedregel ikke støtter drift men støtter anlæg det forslag som vi har i salen nu vil vil kunne støtte drift

skal medfinansiere midlerne er kultur og kunstinstitutioner som i forvejen er afhængige af offentlige midler og får rigtig mange penge i offentlig støtte

jeg svært ved at se hvordan der skal komme flere penge ind i systemet er virkeligheden her ikke at

et nyt bureaukratisk led for at få realiseret sine ideer som kunstner det virker mere som et eller andet

større bureaukrati og det kan ikke se er til gavn for

mulighed for at få realiseret sine projekter i højere grad end

for eksempel fonde for eksempel private kulturvirksomheder som i dag ikke kan søge statens kunstfond og så vil det skabe et langt mere mangfoldigt marked

det vil skabe en langt mere mangfoldig kulturverden en decentraliseret verden hvor tusindvis af mennesker bliver involveret i stedet for at det

fordelt i hele landet og rigtig mange kunstnere også uden for hovedstadsområdet får jo andel i kunstfondens midler

nogle andre om at de skal have lov

at ansøge om at få realiseret deres

taget stilling til det det er jo bare endnu et bureaukratisk led som er med til at forhindre

producenter når de skal finde finansiering og igennem tv selskaber og på samme måde ved vi jo at det altid bliver bedre når kunstnere skal samarbejde med andre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

til formål at sikre et mere mangfoldigt kunststøttesystem og at styrke befolkningens

for der stilles krav om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum som en betingelse for tilskuddet til sådan en form for kunst

tredje foreslås det at statens kunstfonds hædersydelser erstattes med en statslig eller kongelig hæderspris der sammen med en pengegave skal uddeles hvert tredje år til en kunstner som en særlig udmærkelse for livslang indsats

man som noget helt selvfølgeligt sørge for at inddrage

faktisk skal leve med kunstværket og

i meget vidt omfang inddrager lokale repræsentanter og at fonden også opfordrer de lokale aktører man samarbejder med og det er typisk kommunerne til at involvere de lokale i projektet

vi taler om her altså kunst i det offentlige rum som statens kunstfond

lokalt altså initiativet

rigtig vigtigt at kunstfonden og deres lokale partnere eksperimenterer med forskellige former for borgerinddragelse og tilpasser den til de forskellige sammenhænge som kunsten skal indgå i

er den bedste måde jeg synes det er rigtigt dejligt at vi har et demokrati og jeg synes faktisk også at det er rigtig dejligt at vi har et ikkedirekte demokrati på alle områder og nu siger jeg noget som ikke lyder særlig pænt men jeg synes

man kører igennem alle de mange fantastiske rundkørsler vi har

det er meget vigtigt at man sikrer at de to ben er

hvor borgerne bliver ramt af kunst i det offentlige rum og

og jeg tror det er svært at sætte sådan noget på en entydig liste

ikke er nogen god idé når

danske kunstnere som kan præsentere deres kunst i udlandet

med sin store rejseaktivitet

danske publikum til gode hvis de danske kunstnere kan gøre sig gældende på et internationalt niveau de danske kunstneres aktiviteter i udlandet

på den måde med til at synliggøre og

af et lille land som danmark ude i den store verden og det synes jeg der kan være meget god brug for når man er sådan et lille om end meget dejligt land som vi er her i danmark

ophøre med støtten til de internationale aktiviteter de

to omfattet af den politiske aftale om kunststøtten som omhandler statens kunstfonds opgaver og struktur som jo som jeg tidligere har nævnt blev

og der vil jeg også sige at når det drejer sig om hædersydelserne

den mest hensigtsmæssige støtteform

derfor meget gerne være med til at se på hvordan vi kan reformere det her område men jeg må samtidig understrege og gøre det helt tydeligt allerede på nuværende tidspunkt at en afskaffelse eller ændring af hædersydelserne vil være noget som kommer til at tage ganske lang tid fordi de kunstnere som i dag modtager ydelserne selvfølgelig har et retskrav på at kunne modtage ydelsen livsvarigt

at de livsvarige modtagere afgår døden

altså faktisk først formentlig være fuldt afskaffet om fyrre år hvis det er det man ønsker på det tidspunkt de der har

ret lang tid at indhøste provenuet ved afskaffelse det betyder ikke at vi ikke skal diskutere det og ikke eventuelt ændre det

også omkring ændringen af hædersydelserne vil at det er noget som forudsætter enighed i aftalekredsen så jeg vil igen foreslå at vi tager en drøftelse af det til efteråret

er ikke sikker på at ministeren har ret

modtagerne af hædersydelserne har et retskrav til evig tid det vil jeg gerne udfordre det håber jeg vi kan komme til for

tid og evighed og det er jo ikke rigtigt

det jeg gerne vil spørge om er

borgerinddragelsen ministeren tror ikke på folkeafstemninger hvad nu hvis jeg kan vise

har understreget at borgerne faktisk bliver klogere af at blive inddraget gennem folkeafstemninger og at de ved mere om tingene

ville ministeren så være rede til også at kigge på dette aspekt

i de her år som man kan lade sig inspirere af også lokalt så skal vi da gøre det men jeg mener det

en lokal beslutning altså i de lokale

med borgerne om det jeg siger bare at lige præcis folkeafstemningsinstrumentet

når man har fået en ydelse på nogle bestemte præmisser

så ikke har et retskrav hvis det havde været en begunstigende ændring

ændret beslutning den måde vi bruger de offentlige ressourcer på i dag er selvfølgelig noget som med jævne mellemrum står til diskussion

til den måde vi støtter for eksempel kulturinstitutioner og lignende men her drejer det sig om en personlig ydelse til et konkret levende menneske

at tre ud af fire borgere der deltager i folkeafstemninger faktisk har et godt

meget godt kendskab til indholdet af folkeafstemningen og

involveret på en helt anden måde end hvis de ikke

jeg jo gerne tage med når vi til efteråret skal diskutere om folkeafstemninger

om borgerne bliver klogere af at involvere sig

i ting og det gør man jo forhåbentlig når man skal stemme ved en folkeafstemning det tvivler jeg

set ikke på det tror jeg mennesker generelt bliver klogere af

som et generelt instrument

nok kommentere det øvrige efterfølgende

henvise til mit yndlingseksempel fra dansk kunst og kultur nemlig den modige borgmester

der i sin tid tog diskussionen med sine egne borgere

om det betimelige i at stille en lille jernskulptur på en kærre op nede i gågaden i holstebro det rejste en ret

i lokalområdet og man kløede sig i hovedet og tænkte

sandheden er jo at efterhånden som tiden gik tog holstebroerne maren o

det på et tidspunkt gik op for borgerne at hun repræsenterede en værdi

var de også helt med på at nu skulle hun have et glasskab at stå i nede på strøget i holstebro det skabte en involvering af borgerne

modigt valg omkring brugen af kunst og kultur til at løfte en egns stolthed over egen formåen og væren det kan sagtens lade sig gøre og selvfølgelig skal man inddrage borgerne men lur mig hvis kaj k nielsen havde valgt en afstemning

hvad det nu var for en måde at bruge skatteydernes penge på

det her bygger på at der er valgte repræsentanter for borgerne der både har mod og visioner til at tage diskussionen med borgerne

tage nogle beslutninger som så viser sig at blive både til

på det seneste kan jeg bare referere til hvad hjørring kommune har gjort

så man kan afspore diskussionen fra modige lokalpolitikere som tør bruge kunst og kultur som en del af den måde man skaber udvikling på det synes vi ikke vi vil medvirke til på lørdag skal jeg

biennale som foregår i kunstbygningen i vrå som er en international udstilling af

kunstnere under fyrre år fra syv forskellige lande

selvforståelsen i vrå området

at man er med i sådan et foretagende det vil herre alex ahrendtsen forbyde at vi kan bruge penge på

det her er stik imod landets interesser det er stik imod kulturinteresser og det er lidt ærgerligt at vi skal bruge tid på sådan en destruktiv adfærd men det er jo så herre alex ahrendtsens valg at det

vide og det tyder på at ordføreren ikke har den fjerneste tillid

så meget klogere end borgerne som man åbenbart synes er så dumme at

ville det da have været smart at man havde involveret borgerne før beslutningen blev taget her tog man beslutningen derefter

underlig måde at anskue borgerne på vælgerne på demokratiet

meget respektløs så ville det ikke være smart at involvere borgerne før beslutningen bliver taget i stedet for efter

jeg her henviser til har opnået genvalg på genvalg fordi de har været rigtig rigtig dygtige til at være i et konstruktivt samspil med de borgere der også skal vælge dem men hvis ikke vi har en forventning om at de samme repræsentanter både har vid og vision

hvorfor skulle de så engagerer sig i lokalpolitik de skal gå foran og de skal vise gode eksempler det herre alex ahrendtsen ønsker er jo et probat middel til at afspore enhver diskussion om at noget nyt noget spændende noget anderledes

hvem ville som borger have stemt positivt til at stille en lille jernskulptur op nede i gågaden i holstebro

ikke mange havde villet på forhånd men der var et bystyre som turde tage diskussionen og gå til valg på valg hvor de den ene gang efter den anden forsvarede

satset på at løfte deres egn på den her måde og det lykkedes

visioner og også turde realisere dem sammen med

han har den opfattelse at fordi man inddrager

inddrage borgerne for eksempel gennem en afstemning det er ikke blevet prøvet når det drejer sig

så ville det ikke være en god idé at inddrage borgerne

bliver til de bliver jo til i en forudgående diskussion mellem medlemmer og borgere som er med til at sætte pejlingerne for hvad det er for noget man bør arbejde for og i det stykke arbejde er der selvfølgelig en involvering af borgere men at indføre et krav om at man skal lave en folkeafstemning forud før nogen har noget som helst billede

det er jo der

sine borgere have en involvering der gør at man tør vise at man også har visioner for den egn man er repræsentant for og det

lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum ophævelse af støtte til udenlandske kunstaktiviteter og omlægning af systemet med hædersydelse også dette forslag er en del af dansk folkepartis forslag til reform

hædersydelserne for at se om vi med fordel kan opdatere rammerne så ordningen bliver mere tidssvarende og jeg deler også forslagsstillernes intentioner om at inddrage borgerne i den lokale kunst i det offentlige rum det er der også allerede i dag mulighed for og jeg er altså ikke overbevist om at en folkeafstemning nødvendigvis er en hensigtsmæssig løsning i den her sammenhæng

det vil efter min bedste overbevisning medføre at man får mere administrativt

mere borgerinddragelse for men lad os tage en grundig diskussion om dansk folkepartis overvejelser i efteråret når vi også skal drøfte de to andre beslutningsforslag som ministeren også var inde på bakker regeringen ikke op om at vi fjerner støtten til udenlandske kunstaktiviteter det er vi

venstre meget enige i de aktiviteter der foregår i udlandet kommer os i den grad til gode og derfor bakker vi fortsat op om at der skal være mulighed for udenlandsk aktivitet jeg glæder mig til at vi skal diskutere det her til efteråret jeg er sikker på at vi sammen kan komme på bedre løsninger på de udfordringer som vi ser med kunststøttesystemet i dag men vi skal som på de andre områder have

grundig drøftelse af det og det må vi gøre i efteråret vi bakker derfor ikke op om det her forslag og jeg skulle hilse fra de konservative og sige

beboerforeninger om kunst i

det efter vores opfattelse helt meningsløst

det kræver blot at man møder op på et beboermøde eller afdelingsmøde og får det vedtaget så det behøves folketinget

også liberal alliances boligordfører gjorde opmærksom på i en tidligere diskussion da det blev fremlagt

der omhandler folkeafstemning i et lokalområde om kunst i det offentlige rum findes den mulighed jo også om end jeg vedgår at det er noget mere besværligt

og resultatet er jo kun vejledende men i øvrigt synes jeg det er en hammer dårlig idé hammer dårlig idé nu har herre alex ahrendtsen flere gange gjort mig til københavns repræsentant det vil jeg godt protestere imod jeg repræsenterer københavns omegn altså vestegnen og

valgt i gladsaxe hvor vi

en kunstner til at

han hedder bjørn nørgaard og han havde taget tre forskellige søjler fra meget forskellige tidspunkter og det skabte en værre palaver fordi folk

ikke nogen der lægger mærke til om tusind år og det er formentlig rigtigt

lægger man ikke mærke til det hvis der var nogen

de kan se at det hører til men når det ligger på et stykke papir

lave en alliance med herre alex ahrendtsen om at det skal være muligt ti år efter at et kunstværk er sat op at få folkeafstemning om

det ville jo være at give muligheder og plads til nyskabelse og give plads til udfordringer men også give en mulighed for at få det fjernet

folks smag det andet er jo bare et ønske om det forudsigelige og det er som jeg har understreget under tidligere punkter i modstrid med selve kunstens væsen

altid været vi var jo med til at ændre det sidste gang fordi

var fuldstændig absurd at man gav hædersydelser til folk som havde en god indtægt det gør man jo ikke mere det ved vi vi alle sammen

fremtidssikring hvor hædersydelsen skal erstattes af en hæderspris

undskyld mig fremtid og kongehuset alene de to ord i samme sætning giver absolut ikke nogen mening hvad skulle være argumentet for at inddrage kongehuset i det lige så absurd finder vi

om at droppe

i udlandet i enhedslisten støtter vi naturligvis at dansk kunst præsenteres i udlandet det manglede da bare altså nu har vi jo betalt for den så skal den da også

international kulturformidling bidrager jo også til at udvikle dansk kunst nu har kulturministeren nævnt h c andersen

jeg vil da opfordre herre alex ahrendtsen til efter mødet her at gå over på bertel thorvaldsens

titusindvis af demonstranter og demonstrerer for nogle ordentlige offentlige overenskomster men jeg er sikker på at herre alex ahrendtsen kan få dem skubbet væk og måske komme hen til museet og se al den inspiration der kommer ud af

har penge så skal man selvfølgelig også kunne give det via

som forslaget ligger kan enhedslisten ikke støtte det

han altid er positiv over for at

og på deres landsmøder har de tonsvis af afstemninger der også fastsætter politikken for enhedslisten men når det kommer til kunst og kultur til statuer på åbne pladser synes man ikke længere at det er en god idé forslaget

have en mulighed for at blive inddraget så foreslår man så at

vi har stemt om retsforbeholdet for at se om det er godt eller skidt altså

en folkeafstemning er jo at den involverer

jeg synes det er lidt ærgerligt at enhedslisten har den der hovne socialdemokratiske indstilling til borgerne hav dog tillid til dem

kunstens funktion er ikke at bekræfte os i det vi i forvejen kunstens funktion er ikke at være

nogle gardiner der hænger på en bestemt måde

umiddelbart

det de vil have men det kan man komme til og det kan sætte nogle tanker i gang

at folk kan blive udfordret så synes jeg det er helt i orden

folkeafstemninger og forudsigelighed hvor ved ordføreren det fra

ikke prøvet det vi har ikke turde at udfordre borgerne på det

enhver borger kan stille forslag om kunstnerisk udsmykning rundtomkring

så skal til folkeafstemning synes jeg da det er interessant men sådan som det er formuleret og sådan som de fleste har læst

som de fleste har forholdt sig til det er der jo tale om en negativ holdning

det forslag kan man så stemme ja eller nej til det er ikke et udtryk for at vi har specielt højere tanker højere tanker

hen et spørgsmål om at vi skal give kunsten mulighed

at der bliver mål skyder man til hjørne

meget forskellige elementer og derfor er det sådan

svært at forholde sig til fordi

være noget man var positiv over for og andet man ikke

og det kan så føre frem til at

er svært at sige det kan jo også

risikerer at den slags ting bliver holdt op imod noget andet man hellere vil have en cykelsti eller sådan noget og det er jo uforenelige størrelser det er ligesom når man snakker om om man skal øge tilskuddet til

skal sikre at der ikke mangler noget i hjemmeplejen

det faktisk en svær diskussion også lokalt

vil jeg sige

som ikke rigtig har noget med hinanden at gøre i det her forslag og jeg vil tage dem

sige at jeg elsker enhver måde vi kan komme til at tale om kunst på i vores samfund enhver måde noget jeg ikke

rigtig måde at gøre det på én rigtig måde at involvere på og den har vi bestemt herinde

hvis man er nysgerrig på statens kunstfonds arbejde

de meget optaget af netop når det handler om kunst i

have den dialog finde den rigtige kunst finde det rigtige sted have dialogen ikke bare med der hvor man stiller det op

statens kunstfond meget optaget af man har

blandt andet også hvor man har stemt om kunst vores kunst fra to tusind og elleve hvor der blev udvalgt tre projekter der blev stemt om hvad skulle det være

færgen på ærø hvor dem

blev valgt til at udsmykke den der var andre fantastiske projekter hvor man netop også sagde hvordan kan vi få dialogen om kunsten i det offentlige rum så nej tak til at ensrette måden at gøre det på ja tak til at involvere og inddrage på alle mulige måder

jeg synes at herre søren søndergaard var godt inde på de muligheder der allerede er og mange af de muligheder

noget andet jeg synes at diskutere når vi snakker om kunst i

eller hvorfor skal en smuk skulptur stå ét sted i stedet for at vi rykker den rundt hvert tiende år eller noget

for at flytte blikket på kunsten igen jeg mener det var en direktør for københavns city center der

al kunst i københavn i det offentlige rum skulle flyttes rundt med med et vist antal

tror ikke det kommer bag på forslagsstillerne at vi absolut ikke støtter den del der handler om

fra vores samfund fra vores kultur med andre kulturer og have det kulturelle møde som er så afgørende for at arbejde imod konflikter og for en større mellemfolkelig forståelse så nej tak men lad os

modtager det her for hvem det betyder at de får

fundamental kunstnerisk forskel for danmark det synes jeg vi skal have med ind i overvejelserne

at afskaffe hædersbeviserne for at lave én pris der bliver uddelt en gang hvert tredje år til en kunstner

men en hel vifte af forskellige former for inddragelse det er man positive over for betyder det så at man også er positive over for folkeafstemninger som et instrument blandt

og åbne muligheder op i stedet for

hvor borgerne bliver involveret når det handler om kunstprojekter i det offentlige rum ordføreren er positiv kan

inddragelse når vi snakker om kunst vi synes det var positivt da man lavede vores kunst hvor man havde afstemninger og hvis det er den rigtige måde i et eller andet boligområde altså at gøre det med en afstemning så gør man det sådan det kunne også være at man kunne finde ud af andet end bare at

man faktisk begyndte at tale sammen om kunsten og dermed havde en

kunst og kulturstøtte og det har været en fornøjelse at lytte til mine ærede kollegers indvendinger og forslag og formeninger om dansk folkepartis tre

knap så åben som de to foregående gange men har dog alligevel åbnet op for at vi kan diskutere det og med hensyn til folkeafstemningsprincippet

altså lavet en lang række undersøgelser blandt andet i schweiz der viser at folkeafstemningsprincippet er en fantastisk måde at inddrage borgerne på og vi bruger det alt for lidt i danmark og især når det kommer til kunst i det offentlige rum mit ærinde er egentlig bare at fortælle mine kolleger at man skal have lidt mere tillid til borgerne

gør det noget oftere ministeren kom også ind på hædersydelserne og jeg er altså ikke sikker på at ministeren har ret

til deres dages ende jeg er sikker på

os om det

socialdemokraterne blotlagde jo i dag et besynderligt hovmodigt syn på borgerne et vi alene vide syn på borgerne hvor man ikke har den fjerneste tillid til vælgerne eller borgerne men fordi man er blevet valgt fordi man er folkevalgt

man straks tusind gange klogere end borgerne jeg synes det er en underlig måde at se borgerne på

inddragelse virker jo

at folkeafstemninger og inddragelse forhindrer nytænkning

tager beslutningen og så afventer man reaktionen

og derefter inddrager man

borgerinddragelse det er diktat og det jeg tror herre orla hav ikke har forstået er at folkeafstemninger er et blandt mange instrumenter til at inddrage borgerne før man tager beslutningen og

afstedkommer afstedkommer mange reaktioner hvorfor ikke udnytte det

det her forslag er skabt for at forhindre nytænkning men lad mig lige læse op fra forslaget hvad der står dansk folkeparti foreslår at der afholdes lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum for i højere grad

inddrage borgere rundtomkring i landet

ikke fordi der skal være en bestemt kunstsmag men fordi vi ved

at borgerne også vil nytænke de vil gerne udfordres men de vil også gerne involveres så dermed en tyk streg under at det ikke handler om en bestemt kunstretning nej vi vil faktisk gerne involvere borgerne i modsætning til

specielt alternativt alternativet er reaktionært

og ikke progressivt man vil ikke inddragelse jeg spurgte to gange om man ikke ville bruge folkeafstemninger som et redskab blandt mange til at inddrage borgerne

andre former når det drejer sig kunst i det offentlige rum men jeg kunne få noget svar det var hverken buh eller bæh og det er egentlig lidt skuffende

at blive alternative for øjeblikket er det jo dansk folkeparti der er alternative

ønsker et kongehus og vil have et republikansk styre i landet det kan jeg egentlig godt forstå men derfor kan det jo være en god idé at ændre på hædersydelserne fordi de har udlevet deres tid vi lever i et moderne samfund der er ingen grund til at lave livsvarige ydelser til mennesker i dag der er så mange muligheder for

tjene til til dagen og vejen det er jo ikke sultens slavehær kunstnerne lever jo ikke i et ensomt kammer på nørrebro oppe på femte sal der er muligheder for at få hjælp vi har et velfærdssamfund

vil egentlig bede enhedslisten om at komme ind i to tusind og atten og så få ændret på hædersydelsesordningen det tror jeg er på tide

det har været interessant at lytte til mine kolleger og deres meninger om

kunst og kultur jeg håber at vi kan have noget mere af den slags i folketingssalen jeg synes altid

spændende og så ser jeg selvfølgelig frem til ministerens indkaldelse til drøftelser til efteråret og jeg håber jo på

ordførerne så vil være åbne over for for ændringer nu må vi se hvor langt vi kan nå

en ren anarkist der vil have folkeafstemninger alle steder og så videre intet er jo

er en smagsdommer der kun vil have folkeafstemninger om nogle meget begrænsede ting og derfor må jeg jo læse op af den pjece som dansk folkeparti selv har udsendt og som

har skrevet der står hvis den regionale kunstfond udlodder midler til et værk der vedrører kunst i det offentlige rum er betingelsen for udmøntningen at der afholdes en lokal folkeafstemning om værket

tilfælde hvor nogle smagsdommere har været inde og

at det her er godt nok

være en folkeafstemning der er ikke tale om at beboerne eller borgerne kan få mulighed for at få folkeafstemninger om de kunstværker de gerne vil stille op

før systemet tog over

og i virkeligheden brænder for så er jeg sikker på at vi så kan gå sammen om at

og kunstværket er stillet op

synes vi egentlig det er meget fornuftigt at vi har det som betingelse for ellers kommer de afstemninger ikke det

mulighed for at borgergrupper kan samle underskrifter eller hvad det nu skal være for en folkeafstemning om at få opstillet noget kunst hvorfor skal det kun være noget som nogle smagsdommere har godkendt hvor man så kan få lov at sige nej

beslutninger foretaget i byrådet og som borgere gerne vil have på dagsordenen det blev desværre stemt ned af

var tilslutning til fra regeringen var at der fremover kan være bindende kommunale folkeafstemninger udskrevet af byrådet

så ja jeg ser gerne at borgerne også kunne samle underskrifter ind og bede om at få opstillet en skulptur på en åben plads

herre alex ahrendtsen har tabt syv nul i samtlige sæt så bevarer han trods alt humøret og har

på andre som har andre meninger

givet udtryk for en skepsis over for den negative folkeafstemningsprocedure som herre alex ahrendtsen

kender forhistorien til de synspunkter og holdninger som er repræsenteret i dansk folkeparti nemlig rindalismen rindalismen var jo i sin natur stik imod alt der overhovedet var med til at udfordre

og det var man indstillet på at samle et negativt flertal imod derfor

tager diskussionen med borgerne i god tid tør vise sine visioner tør realisere dem og fortsætte den gode dialog med borgerne

jo noget helt andet end det herre alex ahrendtsen giver udtryk for

spille mod otte verdensettere og der tror jeg også hun ville tabe tre nul

vender tilbage til når vi

skygger egentlig for nytænkning det gør at man per refleks siger nej alene fordi det kommer fra dansk folkeparti og fordi man kunne blive beskyldt for rindalisme det synes jeg er ærgerligt kom dog ud af den der hovne boble kære herre orla hav lyt dog til hvad der bliver sagt nemlig vi vil inddrage borgerne vi vil ændre vi vil forny vi vil modernisere i stedet for blive i den der reaktionære kulturboble som

jeg synes det er dybt beskæmmende at det er sådan man uddeler

hvis nu vi kunne se bort fra hvad eftertiden har vist hvor ville herre alex ahrendtsens parti så have stillet sig i holstebro byråd hvis borgmesteren var kommet og havde foreslået at stille en bitte jernskulptur op nede på gågaden

ville man have klappet begejstret i hænderne og have sagt vi skal ud og støtte en folkeafstemning om det her emne eller hvad ville man

det blev så lidt voldsomt jeg

er lig nul fordi man føler sig så meget klogere end andre

ikke svare på hvad dansk folkeparti ville have stemt i holstebro på den tid for vi eksisterede ikke så vidt jeg ved

som vi i socialdemokratiet mener der er stærkt behov for nemlig lovforslaget her der forebygger konkurser i ældreplejen og skaber tryghed for de ældre der vælger privat leverandør af hjemmehjælp men lige i det her tilfælde er det nok mere på sin plads at jeg takker mine kolleger i dansk folkeparti og socialistisk

pressede regeringen til at indkalde til de forhandlinger om forebyggelse af konkurser som vi ellers måtte forstå på ældreministeren og regeringen

ikke var behov for men regeringen kom på

der over de seneste fem år har været mere end fyrre konkurser blandt private plejefirmaer der leverer praktisk hjælp og personlig pleje under fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet mere end tolvtusind ældre har fra den ene dag til den anden oplevet at stå uden den faste og velkendte hjemmehjælp

de får og som har oplevet en uacceptabel utryghed alt imens den kommunale hjemmepleje

varsel med hvad det har haft af konsekvenser for de øvrige hjemmehjælpsmodtagere konsekvenserne af den enkelte konkurs er altså store særlig for de ældre men også økonomisk for kommunerne der skal træde til når private leverandører kaster håndklædet i ringen

i stedet for til vores fælles velfærd

i socialdemokratiet som sagt sammen med andre gode kræfter her i folketinget på for at få regeringen til at indkalde til forhandlinger om en aftale om forebyggelse af konkurser og sidenhen for at få så ambitiøs en aftale som muligt i forhold til at sikre de ældre mod fremtidige konkurser aftalen fik vi så sidste efterår det

tjene gode penge på det helt afgørende for os har været at barren for at komme ind på markedet er så høj at vi får sorteret de virksomheder fra som ikke er opgaven voksen

mig at vi har en regering der virker mere optaget af at holde hånden under de private leverandører end af at sikre de ældres tryghed når de vælger privat

aftale vi endte med at kunne indgå aftalen giver kommunerne bedre mulighed for at følge med i de private leverandørers økonomi og se de tidlige tegn på økonomiske problemer så der kan sættes tidligere ind inden en konkurs med blot få timers varsel betyder

at hundredvis af ældre står uden hjemmehjælp og aftalen sikrer at

sikrer kommunerne økonomisk kompensation ved konkurser

ikke kan få adgang til at levere offentligt finansieret hjemmehjælp med aftalen og lovforslaget vi behandler her i dag skaber vi større tryghed for de ældre der er dybt afhængige af hjælp for at klare hverdagen og som ønsker at vælge private leverandører som de har ret til

når ministeren så lidt senere her i aften kommer på talerstolen

og ellers vil vi forfølge det videre i udvalgsbehandlingen det drejer sig

om foas pointe om at det vil være afgørende at der kommer en central vejledning med anbefalinger til beredskabsplanerne så det bliver en papirtiger altså nyt bureaukrati der giver mening på en eller anden

der slår til i tilfælde af konkurs hverken mere eller mindre

høre om ministeren vil tage med videre

indvending at man ikke mener at alle kommuner vil være i stand til at vurdere leverandørernes regnskaber her er vi ovre i den lidt mere alvorlige afdeling for hvis kommunerne ikke er i stand til at vurdere lødigheden og soliditeten hos de virksomheder der byder ind på at overtage ansvaret for nogle af de svageste ældre borgere så har

kl skriver at det vil betyde at kommunerne i så fald

skulle benytte sig af eksterne konsulentydelser

penge der vil gå fra velfærden og til for eksempel private revisionsfirmaer det er der efter min overbevisning allerede for meget af i vores ældresektor i dag så

indvending fra kl og om man kan forestille sig en central backup til de kommuner der ikke føler sig i stand til at vurdere virksomhedernes økonomi på baggrund af de oplysninger som vi med lovforslaget her sikrer de får adgang til og det var ordene

har foa opgjort problemets omfang til det har jeg ingen grund til at betvivle for mindre end en måned siden havde vi den seneste og i indeværende år har vi allerede set fire hver gang en konkurs rammer ældreplejen

afføder det utryghed og usikkerhed for de ældre om hvem der kommer ind ad døren og hjælper dem med de udfordringer de har i deres hverdag udfordringer som både relaterer sig til velbefindende og sundhed meget nede i det man kan kalde bunden af maslows behovspyramide

den utryghed var det der gjorde at folketinget som

krag nævnte det anført af socialdemokraterne sf og dansk folkeparti bad regeringen om

om de her udfordringer med de mange konkurser efter for lang tids parlamenteren frem og tilbage og en rapport som først var lang tid undervejs og som siden hen viste sig at indeholde alt andet end det som den skulle nåede vi dog frem til et forhandlingsbord

hvor de lovgivningsmæssige tiltag er dem vi behandler nu og her det er for eksempel kravet til kommunerne om at skulle have et beredskab hvis de entrerer med private leverandører

har gjort sig nogle overvejelser om hvad der skal ske hvis det går galt det er altid godt at have en plan den bliver modsvaret af en garanti som man nu skal kræve af de private leverandører så der også er

udføre den hvis det skulle gå galt det har selvfølgelig mest af alt sigte på oprydning men det vi jo gerne skulle var

undgå konkurser og derfor er der også en vigtig del omkring krav til regnskaber til de virksomheder som måtte ønske

man godtgør at man driver en sund virksomhed der har en chance for at overleve det giver jo så kommunerne

følge op på hvordan det står til med de virksomheder de har inden for døren så man kan sikre sig at man i god tid kan undgå og kan afværge de her konkurser gennem et tæt samarbejde med virksomhederne det er der gode erfaringer

klausul om at man ikke må have forfalden gæld til det offentlige for mere halvtredstusind kroner det er ikke et sundt udgangspunkt for et samarbejde med det offentlige hvis man gør det for at kunne betale pengene tilbage som man i forvejen skylder det offentlige så har man jo allerede en presbold i forhold til at skulle trække penge ud i stedet for at bruge penge på den nære

et lovforslag der skal dæmme op for antallet af konkurser i hjemmeplejen

siden to tusind og tretten hvor det røde flertal ændrede lovgivningen om social service

plejefirmaer desværre

scenarie at et øget fokus på pris frem for kvalitet ville skabe grobund for mange konkurser bekymrede os i venstre og det var begrundelsen for at venstre ikke støttede thorning schmidt regeringens lovforslag tilbage i to tusind og tretten men vi skal have elimineret utrygheden så man som ældre borger ikke skal spekulere på

ikke alene hos vores ældre opleves der utryghed men de mange konkurser skaber også utryghed blandt de ansatte det er jo blandt andet derfor at

politisk er enige om retningen og jeg kan forstå at socialdemokraterne stadig støtter lovforslaget

har været en svær fødsel om man så må sige for vi har haft mange drøftelser om på hvilke områder vi skulle lovgive og på hvilke områder det kunne give mening at indgå en aftale med

at regeringen ønskede lovgivning omkring nye kommunale beredskabsplaner til håndtering af eventuelle konkurser i fremtiden

de afregnede priser afspejler kommunernes reelle og aktuelle udgifter det udgangspunkt

nu er vi landet på et lovforslag med en omsiggribende lovgivning som jo tager udgangspunkt i den politiske aftale som er indgået med folketingets partier aftalen bakker vi også op om fra venstres side

har da også den seneste tid været rejst kritik af lovforslaget her blandt andet fordi kl mener at kravene om bedre leverandørstyring bankgaranti og fremlæggelse af regnskaber netop er bureaukratisk om man vil egentlig undrer det mig at socialdemokraternes ordfører fru astrid krag på facebook er ude med riven i forhold til netop den

for i hvis have er det at ønsket om øget lovgivning er groet

jo vigtigt at vi ser frem så lad os nu ikke pege fingre ad hinanden

at der kommer ro om ældreplejen uanset om man som ældre har valgt en privat eller

for den seneste undersøgelse fra sundheds og ældreministeriet peger på at ni og halvfjerds procent af de ældre enten er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de modtager ligesom en og tres procent synes det er vigtigt eller meget vigtigt at der rent faktisk er noget at vælge

mennesker er forskellige og har forskellige præferencer livet igennem

sig jo ikke blot fordi man er pensionist og

andre personligt glæder jeg mig over netop muligheden for at vælge jeg tror på at valgmuligheder styrker kvaliteten

og det er så det vi gør nu

det handler om omsorg kompetencer menneskelighed faglighed og så handler det om tryghed

udgangspunktet er det samme menneske som kommer hver dag til den aftalte tid

at man som ældre sætter pris på stabilitet og tryghed mon ikke de fleste af os i virkeligheden har netop det ønske

hvis en konkurs skulle indtræffe skal kommunerne have beredskabsplaner med retningslinjer for hvordan man håndterer situationen med private leverandører ligesom kommunerne fremover skal stille krav til private leverandører det betyder at kommunerne fremover skal se regnskaber have bankgarantier og sikre sig at leverandørerne ikke har forfalden gæld på mere end maksimalt halvtredstusind kroner til det offentlige og det giver alt sammen mening nu vil jeg gerne understrege at særlig efterberegningstiltaget har været en vigtig hegnspæl for os i venstre det er kun rimeligt at man sikrer et ensartet udgangspunkt

for alle partier har tilsluttet sig den aftale som ligger til grund for lovforslaget

så går vi videre til den næste ordfører i rækken og det er fru stine brix som ordfører for enhedslisten

været en del af kredsen bag aftalen som lovforslaget baserer sig på flere af mine kollegaer har allerede nævnt at vi har set

i hjemmeplejen hvor private virksomheder som leverer hjemmepleje til de ældre borgere og andre borgere der

for hjemmehjælp er gået konkurs nu gik jeg ind på

at der i dag er omkring tre og halvtreds virksomheder som er gået konkurs mindst trettentusinde og halvfems borgere og mindst knap

i omkring halvdelen af landets kommuner så det er i den grad et omfattende problem det har selvsagt givet store gener for de borgere som er afhængige af at der kommer en sosu hjælper eller en hjemmehjælper ind

firmaer som er gået konkurs og ikke har vidst hvad der skulle ske med dem selv

mener vi at det helt grundlæggende problem er at folketinget på det

har dikteret at kommunerne skal bruge private leverandører og at man

en kommune ikke selv kan foretage vurderingen af hvordan det er klogt at tilrettelægge hjemmehjælpen det betyder jo at de private leverandører fordi kommunen har

skal leveres en hjælp kan lege købmandsforretning på hjemmehjælpsområdet og lukke forretningen hvis ikke det går så godt med at tjene penge som man havde håbet på og så er det kommunernes opgave at rydde op efterfølgende det synes vi ikke er en særlig hensigtsmæssig måde at organisere det her område på

mener vi selvfølgelig at det er fornuftigt at vi fra folketingets side går ind og stiller nogle krav til hvordan man inddrager

at vi er med i den aftale bag lovforslaget her det er også

som som leverer hjemmehjælp nogle af de krav er nogle af dem der også findes her i forslaget det handler for eksempel om kravet om en bankgaranti

det ikke er kommunen der hænger på regningen i tilfælde af konkurs

kan genkende og som vi er glade for er kommet med

jo måske i nogen grad men jeg tror nu nok at jeg deler den vurdering som jeg også kan læse at foa har

konsekvenser der vil være ved konkurs måske kan man også

givetvis også i nogen grad garantistillelsen det sidste der er tilfældet altså at man afbøder nogle konsekvenser af konkurser

set også være et godt formål i sig selv

inde på tidligere dels i forhold til de

den bekymring kl rejser og tilføje endnu et punkt som vi gerne vil følge lidt op på og handler om de retningslinjer der skal være for garantistillelsen

lovforslaget lægger sig meget tæt op af de anbefalinger

der kommer fra nogle af parterne på det her område det kan være fint at inddrage de erfaringer men jeg synes måske også det er noget ensidigt hvis det

bredere grundlag afslutningsvis

tilføje en pointe som ligger lidt ud over det her forslag

det er jo ikke det om det er en privat eller en offentlig leverandør der er det vigtigste spørgsmål for folk det er jo hvor meget

i forhold til det behov man har og der ser vi

en historie om de diskussioner

ser jo desværre at kvaliteten er

for nedadgående derfor synes jeg

er den absolut vigtigste diskussion for os jo at sikre en bedre kvalitet og

med ressourcer til det faktum at vi bliver flere ældre og at der også bliver flere ældre

jeg kan så se at det ikke er den taktik andre partier har brugt så

er et utrolig vigtigt område fordi det drejer sig om menneskers nære pleje og hjælp når man har behov for det og det er sådan set et område der har haft

grund til at glæde sig over i dag at alle partier har stået bag

og især i

opstart har der været mange diskussioner om

var i en konkurrence med kommunen hvor alle omkostninger nu også var med eller om man blev presset på et falsk grundlag det har tit været diskussionen

var helt sikker på det

sige mindre seriøse bydere på det her område som så har ført til konkurs og dermed til problemer

nødvendige opfølgning på det eller kontrol og det er så de elementer der ligger i det her forslag om at man skal have en beredskabsplan og at man skal sikre at der er en vis soliditet bag de virksomheder der byder

sikre valgfrihed for den enkelte så det ikke bare er sådan at man skal vælge imellem kommunen kommunen og

mange af os har jo haft familiemedlemmer været meget tæt på den her serviceydelse og

jeg bare sige at der

også ofte bliver bedre end det kommunale eller at man får det kommunale til at blive bedre fordi der er en konkurrence om

og hvis man sikrer de her grundlag om beredskabsplaner og økonomisk fundament vil

vil de dårligste og svageste firmaer vel også falde ud og så bliver der kvalitet tilbage derfor er der jo heldigvis rigtig mange gode eksempler på at privat pleje er ganske glimrende og derfor er det rigtig godt at

partier er enige om at stå bag det her forslag som så når det bliver

flere af de her situationer hvor man må gribe ind fordi der pludselig mangler pleje til i morgen og det er dårligt og det er uanstændigt og det er uansvarligt så reel konkurrence valgfrihed og så gode

undgår konkurser det er et vigtigt værktøj og det er sådan set det vi ser konturerne af her

de store tabere faktisk ikke den virksomhed der går konkurs men de ældre mennesker som har brug for den daglige hjælp for en konkurs gør hjemmehjælpsmodtagerne usikre på om og hvornår de vil få den hjælp de har så hårdt brug for og fra hvem

at private plejefirmaer er gået konkurs omkring halvtreds konkurser har vi set siden

og tusindvis af ældre har de seneste år oplevet skiftende

halvtreds procent af kommunerne har en plan for hvad de skal gøre men det betyder så også at det halvdelen af vores kommuner er ganske uvist hvordan de skal sikre ældre den pleje og hjælp de har behov for i en sådan situation

nødvendigt skridt for at sikre at det ændres

en fredag eftermiddag i i marts omkring klokken sytten modtog ældrechefen i favrskov kommune et opkald fra en advokat advokaten kunne fortælle at den private leverandør af hjemmeplejen var erklæret konkurs det betød at favrskov kommune skulle stå klar morgenen efter klokken otte til at overtage opgaven og hjælpe de tre og halvfjerds borgere der nu var uden hjemmehjælp gudskelov klarede kommunen opgaven rigtig godt men man

alligevel eksempler på ældre der oplevede at blive glemt i overgangen mellem systemerne og eksempler på at de ældre selv måtte bruge nødkald for at få den hjælp de skulle bruge de her sager findes i forskellige størrelsesordener endnu sværere må det have været for lolland kommune da de sidste år stod uden hjælp til omkring fire hundrede borgere det er ikke nogen nem opgave

beslutningsforslag sammen med enhedslisten og sf om at stille krav om at sikre at prisen for eksempel ikke bliver den eneste parameter i udvælgelsen af private leverandører

pleje af vores ældste medborgere vi ønsker i alternativet at

også selv om man

selvfølgelig skal det være den enkelte borger der er i centrum og selvfølgelig er

ældres livskvalitet og ve og vel vi skal tage udgangspunkt i alle skal være sikre på at kunne få den hjælp de har brug for og krav på

var alternativet også med i satspuljeaftalen om konkurser der stiller krav om for eksempel beredskabsplaner og bankgarantier

det er uanset om leverandøren er kommunen eller en privat virksomhed og da vi gennem en årrække har set en række konkurser hos private leverandører med stor utryghed til følge har vi fra radikal side støttet op om den lovgivningsmæssige ramme som kommunerne fremover skal leve op til radikale venstre var med i aftalen fra oktober

mange konkurser i ældreplejen indrømmet som andre også har været inde på det er lidt af en gordisk knude til gengæld er det sikkert og vist at konkurser i ældreplejen har fatale konsekvenser for de ældre som er afhængige af at få hjælp i dagligdagen

eneste knap som kan være med til at forhindre konkurser derfor stillede sf allerede sidste år forslag om at kommuner skulle stille krav om bankgaranti og solide regnskaber i de virksomheder

som vil som vil prøve kræfter med en god og værdig ældrepleje som jo gerne skulle have

end på hvor meget man kan tjene på ældres behov

takket være et godt samarbejde med kollegerne i socialdemokratiet og dansk folkeparti det jeg gerne sige tak for det er rigtig godt

er jeg enig med både foa og kommunerne når de gør gældende at bankgaranti kun er én af en række af knapper som man også skal skrue på området skal følges tæt budgetterne i kommunerne er stramme og matcher ikke at flere og flere ældre får brug for hjælp hvis kommunerne ikke får tilsvarende flere penge til ældrepleje påvirker det altså både de private leverandører og den kommunale ældrepleje det er blandt andet derfor vi i sf også har

et forslag om at budgetter i ældreplejen skal reguleres så de matcher den demografiske udvikling

faste hjælpere begge dele ville lette både arbejdet men også hverdagen for de ældre og ikke mindst ville det sikre at konkurser som følge af alt for ringe budgetter ville blive færre og det ville højne kvaliteten men en ting ad gangen i sf

vi allerede fremsatte sidste år og vi stemmer selvfølgelig

bemærkningerne og for den positive modtagelse af lovforslaget lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale om forebyggelse af konkurser fra oktober to tusind og sytten her var alle folketingets partier enige om en initiativpakke der skal bidrage til at forebygge konkurser siden to tusind og tretten har der været for mange konkurser og konkurserne skaber utryghed

og medarbejderne samtidig ved vi

det frie valg på hjemmehjælpsområdet

at der med den politiske aftale fra efteråret

det gør vi blandt andet ved at stille skrappe krav til både kommunerne

de private leverandører

beredskabsplan med retningslinjer for hvordan kommunen håndterer konkurser hos private hjemmehjælpsleverandører kommunerne skal foretage efterberegning af afregningspriser mindst en gang om året hvis de anvender en godkendelsesordning samtidig skal kommunerne stille flere krav til de private leverandører

af hjemmehjælp kommunerne skal stille krav om bankgaranti eller tilsvarende garanti en bankgaranti eller tilsvarende garantistillelse vil kunne dække udgifter i forbindelse med en eventuel konkurs

vikardækning kommunerne skal også stille krav om fremlæggelse af skattemæssige årsregnskaber og reviderede regnskaber og endelig skal de private leverandører dokumentere at der ikke ved kontraktindgåelsen er forfalden gæld på halvtredstusind kroner eller derover til offentlige myndigheder

men disse tiltag vil bidrage til at forebygge konkurserne og samtidig sikre at kommunerne er bedre rustet til at håndtere eventuelle konkurser

vi aftalte i efteråret

fru astrid krag det ene var spørgsmålet om en central vejledning

vores fælles politiske aftale om forebyggelse af konkurser at der søges en forståelse med kl om at udbrede erfaringer og værktøj der skal styrke kommunernes mulighed for

eller misligholdelse af kontraktforhold det fremgår også af aftalen at udviklingen af redskaberne kan

og vi er i dialog med kl om at hjælpe kommunerne til en bedre

at kommunerne har de nødvendige forudsætninger for at vurdere de regnskaber de får ind

med lovforslaget forpligter vi private leverandører til at sende regnskaber til kommunen

jo i dag stor erfaring med at indgå kontrakter med private leverandører blandt andet på hjemmehjælpsområdet

derfor også mene at kommunerne have

odense kommune

behandling af lovforslaget og jeg svarer naturligvis på de spørgsmål som udvalget